folketinget herom sign helle thorning schmidt mohammad det er hermed gjort

har meddelt mig at han ønsker at blive fritaget fra hvervet som medlem af

præsidiet efter udnævnelsen til skatteminister

betragter jeg samtykket som givet det er givet til at indtræde i hvervet som medlem af præsidiet i stedet for herre holger k nielsen har vedkommende gruppe udpeget fru anne baastrup der herefter er valgt tillykke med valget

i dag er der følgende anmeldelser alex ahrendtsen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

ikke ønsker at indtræde under denne orlov

første stedfortræder for radikale venstre i sjællands storkreds linda kristiansen i anledning af zenia stampes orlov første stedfortræder for liberal alliance i københavns storkreds laura lindahl

jeg har endvidere modtaget indstilling om at følgende godkendes som midlertidige medlemmer af folketinget fra og med den fireogtyvende oktober 2012 første stedfortræder for

sydjyllands storkreds anne sina i anledning af troels ravns orlov første stedfortræder for

østjyllands storkreds rené skau bjørnsson i anledning af leif lahn jensens orlov første stedfortræder

i nordjyllands storkreds per husted i anledning af rasmus prehns orlov første stedfortræder for dansk folkeparti i sjællands storkreds merete dea larsen

første stedfortræder for det konservative folkeparti i sjællands storkreds helle sjelle i anledning af brian mikkelsens orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

rigsombudsmanden i grønland modtaget foreløbig opgørelse af valgene og herefter skal tinget når det endeligt opgjorte valgmateriale foreligger træffe en endelig afgørelse om hvorvidt godkendelsen kan opretholdes økonomi og indenrigsministeriet har den tolvte september to tusind og tolv fremsendt den

i grønland udarbejdede endelige valgbog og ministeriets redegørelse til folketinget udvalget til valgs prøvelse har behandlet sagen i et møde den endelige opgørelse viser ligesom den

opgørelse at sara olsvig

siumut er valgt som medlemmer af folketinget for grønland der er i den endelige opgørelse foretaget enkelte ændringer i forhold til den foreløbige opgørelse ændringerne er dog uden betydning for valget af sara olsvig og doris jakobsen

over selve valget eller over de foretagne opgørelser og beregninger ligesom der heller ikke over for udvalget er rejst tvivl om de udpegedes valgbarhed herefter kan jeg på udvalgets vegne komme med følgende indstilling den godkendelse der blev foretaget den tredivete september to tusind og elleve på baggrund af rigsombudsmanden i grønlands foreløbige opgørelse af valget opretholdes

så kan jeg i hvert fald konstatere hvis ikke jeg modsiges at

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

skal fastsætte måltal for det underrepræsenterede køn i de ledende organer der skal udarbejdes politikker for at øge det underrepræsenterede køn og status for opfyldelsen af måltallet skal indberettes til ressortministeren

en hundrede største virksomheder

den forskel at redegørelsen for opfyldelsen af måltal og politik skal ske i virksomhedernes årsrapporter samt at virksomhederne

måltal udarbejdes i en politik

undlader at redegøre for opfyldelsen

det er ingen hemmelighed at vi i venstre er lettede over at regeringen har valgt at droppe valgløftet om at indføre kvoter for kvinder i bestyrelser et valgløfte der var så centralt at statsministeren da hun var leder af oppositionen valgte at bruge selve kvindernes internationale kampdag til at tale for forslaget

det har krævet mod at løbe fra det løfte og dermed hive tæppet væk under statsministeren det vil jeg gerne rose de tilstedeværende ministre for

i stedet har vi så fået de lovforslag vi står med i dag og som ligestillingsministeren med vanlig ydmyghed har udråbt til at være guldæg i venstre deler vi ikke ligestillingsministerens begejstring

godt af at der har været et værre alternativ på banen i venstre mener vi at vi skal arbejde med hvordan især kvinder

og institutioner

har vi også været optaget af arbejdet med mere ligelig kønsfordeling i bestyrelser og ledelser under den tidligere vk regering

at de tiltag vi lavede

medvirken og frivillige deltagelse jeg tør godt påstå at vi alle her i salen ser fordelene i mangfoldige ledelser jeg tør også påstå at vi er enige om at vi generelt anser kvinder for at være lige

samfund har ændret sig radikalt

men vi kan dog stadig se at antallet af kvinder i topledelse halter bagefter

eller at kvinderne bliver valgt fra til fordel for mænd

i venstre tror vi det er en kombination kvinder der ikke benytter sig af muligheden måske fordi de prioriterer familielivet med børn

ikke tvinges i bestyrelserne men kvinder der bliver valgt fra fordi virksomheder og institutioner ikke har øje

deres talenter kan vi gøre noget for at hjælpe

det er naturligt i et moderne samfund at kvinder der kan og vil ikke afskæres fra de muligheder mænd har på arbejdsmarkedet vi politikere kan dog ikke ændre situationen alene

i ledelser og bestyrelser er et positivt skridt i den rigtige retning og at de derfor vælger aktivt at tage del i at fremme den udvikling

i denne sag adskiller venstres holdning sig fra regeringens når det kommer til hvilke redskaber der skal skabe rammer for mangfoldige ledelser vi mener ikke at lovgivning er den rigtige vej

vi mener der skal være grænser for hvor meget vi politikere skal blande os i private virksomheders drift det er særlig vigtigt i disse tider hvor der kæmpes for at skabe vækst

temaer de vil lægge vægt på denne forpligtelse mener vi fortsat er vigtig

erhvervs og vækstministeren bekræfte at der ikke er noget

kønsfordeling i bestyrelse og ledelse i deres csr rapporteringer allerede i dag nej sagen er den

vi behandler i dag alene har til formål at kompensere for det løftebrud regeringspartierne har begået i forhold til kvoterne

gå ud over virksomhederne i form af et nyt massivt bureaukrati det fremgår af en lang række af høringssvarene at de danske virksomheder

med måltal politikker og redegørelser til at være betydelig større end hvad regeringen har regnet sig frem til

det er en reel bekymring som jeg synes vi bør lytte til men derudover har den tidligere erhvervs og vækstminister jo oplyst at det står en virksomhed frit for

et mål om at have nul procent kvinder i bestyrelsen så længe den bare stadig følger formkravene for udarbejdelse af måltal politikker og redegørelser

det kan ikke siges at være andet end bureaukrati for bureaukratiets skyld det vil venstre ikke medvirke til når det kun handler om et slet skjult forsøg på at camouflere et løftebrud fra regeringens side det er ikke nyt at de ledende organer i statslige virksomheder og institutioner bør have ligelig afbalanceret kønssammensætning

den nuværende lov for venstre er det afgørende at der først og fremmest tages hensyn til kvalifikationer

kompetencer ved ansættelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer i statslige virksomheder og institutioner det mener vi at den nuværende lov tager hensyn til på en god måde derfor ser vi ingen grund til at pålægge krav om måltal politikker og redegørelser til ressortministeren for at opsummere det hele

at danske virksomheder og institutioner tager stilling til det ansvar de har som en del af samfundet men vi ønsker ikke at pålægge private virksomheder yderligere administrative byrder vi tror stadig på at løsningen findes ad frivillighedens vej derfor kan venstre ikke stemme for de to lovforslag som de foreligger

alle de ting som venstre

temmelig mange ting som venstre ikke vil gøre for ligestillingen

interessant at høre hvad ordføreren rent faktisk gerne vil gøre

siddende ved magten i ti år og det er jo ikke sådan just imponerende

dansk erhvervsliv så

mener det samme i dag et år efter vi tror på at det

det øjeblik virksomhederne selv vil og ikke får påduttet eller pålagt noget med tvang

ja vi mener det samme som vi mente før valget under valget og efter valget hvilket jo ikke lige har været regeringens

målet det handler om

kvinder ind på ledelsesgangene i danmark

at kvoter var et nødvendigt onde jeg har aldrig opfattet det sådan at kvoterne i sig selv var noget positivt nu er vi så kommet op med et redskab

samme mål det mål hele tiden har været vores mål

er anderledes det er fuldstændig korrekt

der går ind for ligestilling kan se os selv i men vi mangler stadig væk at få det grundlæggende svar fra venstre

for

er underskriver på det her eller hvorfor er

vælger at sige at det her bakker man ikke op om jeg vil bare sige at vi er blevet tudet tudet ørerne fulde af at venstre ville alt muligt

siger den tidligere ligestillingsminister ét i august måned og nu står venstres ordfører

er jo først for ikke så længe siden at vi har fået det her fremlagt

ministeren og regeringen for at være gået fra kvoter

kommet tættere på frivillighedens vej men lovgivningen

man ønsker at virksomhederne skal have

det kommer til mangfoldighed både på bestyrelsesgangen og direktionsgangen så det kommer

og det er sjovt nok i venstres optik blevet fuldstændig analogt til

at direktionsgangene eller ledelsesgangene

vende ansigtet bort fra musikken og bort fra det ansvar som man alt andet lige er med til at påtage sig

at venstre åbenbart ikke kan støtte det her forslag

vi var inviteret til en kop kaffe og man gerne ville drøfte det her med os men at jeg skal stå

ske ofte nok efter min overbevisning

og kvinder kan også komme i bestyrelser

ligestillingsvogn som en anden nora malkeko

er ordføreren enig med mig i at

kvinderne skal vi også give mere

de familier hvor kvinden også

lige muligheder til mænd og kvinder skal selvfølgelig være der men når vi kan se

tager de høje uddannelser men ikke ser dem længere fremme

et eksempel på at den fulde talentmasse ikke bliver brugt så de tiltag der blev lavet med frivillighed

at virksomhederne selv indser det her problem at de selv lægger en strategi for

for hvordan de vil arbejde med det

de vælger at være hjemmegående husmødre

vi skal hverken tvinge kvinderne ind i bestyrelser eller tvinge virksomhederne til at tage kvinderne ind

på det her område ved at sætte fokus på mangfoldighed ved at tale

med virksomhederne som man gjorde i i charter for flere kvinder i ledelse så kvinderne skal selvfølgelig have lov til at vælge selv og det skal

det hænger ikke sammen så siger venstres ordfører at

at der er ligestilling i toppen

man på den ene side sige at

schlüterregeringen i nitten fem og firs blev der vedtaget en lov i folketinget om at

skulle have udpeget både mænd

den lovgivning blev skærpet da venstre havde ligestillingsministerposten under fru karen jespersen for nogle få år siden

i en klar erkendelse af at frivillighedens vej ikke nytter heller ikke engang i det offentlige system

tilmeldt sig det her charter kan vi se at syv og halvfems procent

så ja jeg tror på at vi skal sætte fokus på det

det ud til det frivillige

nævner i høringssvaret at

ikke lige finde i høringssvarene hvem det er men i høringssvarene kan man finde en stor bekymring for om det her kommer til at virke og et eksempel i evalueringen

af charter for flere kvinder i ledelse synes jeg godt man kan se at frivillighedens vej

det her land jeg synes det er et mærkeligt

synspunkt at frivillighed

at der ikke reelt sker en markant stigning i antallet af kvinder på lederposter når vi sammenholder med at både de økonomiske og de juridiske fakulteter på landets universiteter sprøjter kvinder ud i hobetal

fået nogen dokumentation fra venstres ordfører for

er fem og tredive eller halvtreds virksomheder i charter for kvinder i ledelse

at hvis ikke man vil så ændrer det

vækstminister har gentagne gange

på skrift udtalt at man

det skal ændre for de virksomheder der ikke vil hvis de kan have et måltal der hedder nul og kan redegøre for

været med til at udarbejde de her lovforslag med hensyn til om

at vi kommer med et bud på hvordan vi løser det her

regeringspartierne og enhedslisten ikke vil anerkende at frivillighedens vej er vejen frem

ikke er vidtgående nok og at man overhovedet ikke kan skabe

måltal men fælles for de her høringssvar

at det her kommer til at rokke voldsomt ved ligestilling

det her guldæg eller columbusæg eller hvilket æg det så er

jo ikke andet end bureaukrati for bureaukratiets skyld jeg deler fuldstændig

så må ens omgivelser forholde sig til det jeg synes ikke at man skal give sig til at beskrive oplysning som bureaukrati

ikke sådan jeg opfatter venstres tradition de steder hvor jeg kommer

og siger at alting er ligegyldigt vi er da interesserede i ny viden hele tiden

undslippe så er det jo bare bureaukrati for bureaukratiets skyld

samfund som hvad enten man ønsker det eller ej bliver mere og mere kompliceret og kræver mere og mere komplicerede løsninger

vi forhåbentlig skal leve af vi eksporterer komplicerede løsninger til alverden så jeg håber

at blive klogere eller få mere viden eller berige os andre med den viden de har så den mulighed er der allerede i dag så derfor ser jeg den her

det tid til igen at sætte ambitiøse mål for ligestillingspolitikken med venstre og konservative ved roret stod ligestillingen i bedste fald stille og i mange tilfælde gik udviklingen den forkerte vej vi vil ikke vente generationer på ligestilling ligestilling kommer kun hvis vi vil det og hvis vi arbejder for det det er tydeligt når man ser tilbage på milepælene i kampen for lige muligheder for alle i vores samfund

og kvinder

hvis vi i dag kunne konstatere at der ikke længere

kønsopdelt arbejdsmarked i danmark virkeligheden er bare en anden danmark er måske et af de lande i verden hvor kvinderne har den højeste erhvervsfrekvens men vi er stadig et godt stykke fra målet om fuld ligestilling

jeg og socialdemokraterne også glade for at vi i dag tager et vigtigt skridt i den rigtige retning for at få flere kvinder i ledelse både i det offentlige og i det private vi skal udnytte den fulde talentmasse og det gør vi ikke godt nok i dag kvinder er stadig væk en sjældenhed på bestyrelsesgangene og det er på trods af at kvinderne stormer frem på de videregående uddannelser det seneste tiår er andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun steget fra cirka fire procent til seks procent den samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser ligestilling på ledelsesgangene kommer til at tage årtier med den nuværende udvikling det er simpelt hen spild af talent og det går ud over danmarks konkurrenceevne

at virksomhederne selv tager et ansvar for at udføre og udarbejde egne ambitiøse måltal og politikker

skal føre til ligestilling på alle ledelsesniveauer

den rigtige vej at gå flere virksomheder er allerede så småt i gang carlsberg

allerede i år to tusind og femten det er bare for

fordeling det betyder at vi får styrket rekrutteringsgrundlaget til topposterne fordi langt flere kvinder kommer i spil på alle niveauer socialdemokraterne tror på at den danske model for flere kvinder i ledelse både er til gavn for ligestillingen for virksomhederne og for vores samfund jeg er overbevist om at vi skal udnytte hele vores talentmasse for at stå stærkt på fremtidens globale arbejdsmarked

er bare lige det ved ligestilling at det altså ikke kommer af sig selv så hvis vi vil noget på det område kræver det altså politikere som gerne vil handle

det andet spørgsmål det mere filosofiske spørgsmål

at vi skal være ens jeg tror det ville blive frygtelig kedeligt hvis mænd og kvinder skulle være ens

at mænd og kvinder har lige gode muligheder også på arbejdsmarkedet også i familien altså lige gode muligheder for at kunne kombinere et aktivt arbejdsliv med et aktivt familieliv det er det det handler om det er derfor jeg vil gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked det er ikke for at verden skal blive tidligere

er der gør karriere og hvem det er der ender med

man skal være blind for

skal bare være ligeglad med dem hvis ikke man tør gå ind og tage den her debat hvis ikke man tør gå ind og blande sig i nogle

deltage i ligestillingsdiskussionen

det som et udtryk for at sådan er det

har altid været og det må vi for guds skyld ikke gøre noget ved verden ændrer sig heldigvis

på den anden halvdel af befolkningen nemlig

og få styr på fødekæden op igennem virksomheden som jo skal sikre

den bestyrelse eller varetager jeg alene dette job

ministeriet estimerer at

ministeriet siger atten million kr men i nogle af høringssvarene er

million kroner i stedet for

skal de nu bruge tid på at sidde

jeg vil bare spørge er det ikke regeringens plan at skabe arbejdspladser og

bureaukrati rapportering

meget meget skæv fordeling i

ender med at komme til tops i dansk erhvervsliv det handler ikke kun om rekruttering

jeg er overbevist om at det her ikke kun vil være til gavn for ligestillingen men også vil være til gavn for virksomhederne vi lever i en globaliseret verden vi skal konkurrere

vi

kun at bruge den ene halvdel af den danske talentmasse vi er nødt til at have hele talentmassen i spil

og sikrer vores konkurrencedygtighed i fremtiden så det

for dansk folkepartis regning det her lovforslag handler ikke kun om det øverste ledelseslag

handler ikke kun om bestyrelser det handler sådan set

ikke kun på direktionsgangene

et af de problemer vi kan se

årsager til at der ikke er

og kan se at det rykker

for en stor dels vedkommende en fortsættelse af den politik der

skyder i lidt forskellige retninger og det kan godt forvirre en ordfører som jeg

er så uenige om hvad det er der er galt

fuldstændig afgørende at det her bliver en indsats som

på flere forskellige niveauer vi får ikke ligestilling ved kun at kigge på bestyrelsesniveauerne

er så glad for at der står i regeringsgrundlaget at vi også

rettigheder og sikre barnet noget fartid

en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet alle de forskellige indsatser

også mange andre tiltag som

gør vi aldrig men hvornår tænker vi ligesom

tale om at der faktisk er ligestilling

men men tingene kan godt være en succes før

være på og hvad deadline er jeg vil have at det her skal rykke sig og og jeg ville slet ikke synes

det kommer jo ikke til at rykke for dem hvor der måske at det skal rykke så jeg

tre fire år hvis det nu ikke nået op på

at deres måltal skal være nul procent

er nogle kvinder der

vi snakker om

at der skulle være mange af dem som har en målsætning om at de

ikke på at der er nogen der er så uambitiøse men hvis der er nogen der har lyst til det står det dem frit for

at

forskel på mål og middel

at få ligestilling og få hele talentmassen

muligheder bringe alle talenter i spil sikre at både virksomheder og offentlige institutioner tog et ansvar på det her område

det som socialdemokraterne har kritiseret igennem ti år derfor er det jo meget upræcist

socialdemokraternes ordfører nu står på talerstolen og ikke på nogen som helst måde kan sige noget som helst konkret om hvad der er socialdemokraternes mål

tidligere havde et kvoteforslag som handlede om

på nuværende tidspunkt vi taler ikke om midler vi har konstateret at socialdemokraterne har

har oplevet socialdemokrater kritisere venstres ligestillingspolitik eller måske rettere sagt mangel på samme

øget ligestilling det har nok ikke været det som socialdemokrater har været ude at kritisere det har nok nærmere været

og at det hele skulle komme ad frivillighedens vej og af at man man ønskede håbede og

tager forældreorloven og andre ting som gør at vi kan se at at

når det virkelig gælder i toppen af dansk erhvervsliv og det handler ikke kun om den øverste top

kvinderne mangler i niveauet under altså på direktionsgangene hvor det ofte kan være relevant at rekruttere fra

eller er færre kvinder end mænd der hvor man gerne

lovforslag er mere interessant end tidligere

er den bedste model for at få flere kvinder i ledelse på europæisk plan

får gang i fødekæden altså vi graver et spadestik dybere for at sikre at der rent faktisk også er en masse talentfulde kvinder

i hvilken løn mænd og kvinder

gennemsnitligt får

hvor jeg udtalte om lønforskelle de store forskelle har bare ikke noget med ligeløn at gøre mener joachim b olsen det skyldes kvindernes valg af uddannelse og arbejde samt at mænd oftere går efter lederjob og karriere

jeg tror man skal være godt og grundigt blind hvis ikke man kan se at

der står jo alene i lovforslaget l sytten at man skønner at den budgetmæssige virkning

dobler talentmassen op og får mange

land som danmark bliver nødt

til at have hele talentmassen i spil hvis man skal være konkurrencedygtig

er til gavn for den danske konkurrenceevne

konkurrenceevne

der er mange ting i forslaget som er en fortsættelse

er at det nu bliver gjort pligtigt hvor det før var frivilligt det er jo egentlig det det hele drejer sig om

virksomhederne skal sætte et måltal og virksomhederne skal have en politik

er gået og det skal de vel også selv om måltallet er nul går jeg ud fra vi har sat et mål på nul vi laver en politik der er fuldstændig ligegyldig for vi regner ikke med at få flere

hvordan bestyrelsen skal se ud man har nemlig også nogle pligter i og med at man er ejer af en virksomhed og man

i og med at man ejer en virksomhed

i orden at staten går ind og siger nu skal din bestyrelse altså bestå af x antal af det køn og x antal

den risici der er men der må ikke være forskel på præmien og ydelsen

mænd og kvinder det må der ikke det synes jeg er en lille smule underligt

må der så heller ikke være forskel på en husforsikring afhængigt af hvor man bor og afhængigt af hvor mange indbrud der bliver begået

være ens

i det her forslag man har ikke fremsat det for sig selv det er så hvad det er

hører de med ind under det her det kunne være interessant at se omkring fyrre procent kvinder i dansk metals ledelse

administrative byrde som man pålægger virksomhederne

og fortælle at det at få alle talenter i spil vil gavne vækst

hjælper hvis talenter vel at mærke vælger det samme jeg synes at præmissen for diskussionen er at når man er kvinde

er mange kvinder der tager en høj uddannelse betyder at de partout

vi er selvstændige individer vi kan sagtens tænke selv vi vælger anderledes nogle gange er det godt nogle gange er det skidt sådan er det også for mænd der er nogle der har ambitioner og der er nogle der ikke har men jeg mener

kan gøre noget for at løse dem men man løser

mig at nogle af de store virksomheder vi har i danmark som er rimelig mandeprægede

med at få kvinder vi har haft diskussioner hernede

halvfjerdserne da jeg gik i skole og hvor vi fik at vide at vi skulle være murere og tømrere og malere det skulle

var rigtig godt og jeg tænkte uh nej det ødelægger mit hår jeg ved ikke om det er noget mænd tænker men

altså

på kvinder hvilket man gør med

i vælger jo helt forkert på trods af at i har taget

høje uddannelser så nu må vi sørge for at i kommer ind nogle steder

nogle forslag det kan vi under ingen omstændigheder støtte i dansk folkeparti som en sidste bemærkning

første behandling i dag samme dag som

eu kommissær viviane reding kommer med et kvoteforslag nede i eu

indfører sådan noget her i det danske folketing

det er jo det betryggende her

kvindelige bestyrelsesmedlemmer i virksomhederne i

danmark har selv valgt at skrive et brev man vil ikke forholde sig til nærhedsprincippet men man er ikke enig i

man indstillet på at vifte med det gule kort i forhold til eu for ellers

risikerer vi at få kvoter i danmark de bliver bare indført

kvoter jeg er ikke enig men jeg synes da at det er en lidt ærgerlig konklusion fra dansk

virksomhedsejerne skal have lov til selv at bestemme og det mener jeg fortsat sådan er det hvor mange der så vil vælge nul

sikkert altid være nogle som synes at de skal være ambitiøse eller hvad det nu hedder af fine ord men

skal have selvbestemmelse over sin virksomhed

til at sætte måltallet til nul

den

som endnu ikke er kommet det men hvem siger

om de kvinder skal sidde i deres bestyrelser om de kvinder er egnet til det eller ej og om de mænd

måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelserne typisk kvinder både offentlige og private virksomheder forpligtes derudover til at have en politik for generelt at øge andelen af kvinder i virksomhedernes ledelsesniveauer

fokus på hele fødekæden i erhvervslivet

kommer flere kvalificerede bud på fremtidens kvindelige topledere og bestyrelsesmedlemmer

et ligestillingsforslag

er netop ikke et rigidt kvoteforslag

at få rekrutteret flere kvinder til ledelse

økonomi innovation og ligestilling mange undersøgelser viser at rekrutteringsmønstrene i virksomhederne er meget traditionelle med få og gode undtagelser

årsagssammenhæng mellem en kvinde mere i bestyrelsen

og generelt er bedre til at skabe innovation og vækst det er så anerkendt at man ikke

med større livskvalitet for alle det er i øvrigt også dokumenteret af både undp europa kommissionen og world economic forum

at kvinder og mænd skal være ens og vi tror på at mennesker bliver mere frie

her regering

hvor man ikke sætter sig nogen mål

i toppen af erhvervslivet der er ikke nogen målsætning for hvornår man skal være nået dertil

hvordan skal fordelingen være i toppen af erhvervslivet før man fra de radikales side mener at der er ligestilling

et mål på nul procent det tror jeg heller ikke kommer til at ske så der skal være fremskridt i de enkelte mål det er klart at når vi siger at den offentlige sektor skal gå foran og har sat meget konkrete mål for fordelingen her

som vi håber at man kan nå i den private sektor på flere områder men det skal

det er derfor vi har lavet et fleksibelt forslag at der kommer en rigid kvote ind

et eller andet antal år der er forskellige rekrutteringsgrundlag i de forskellige brancher og det er det vi tager hensyn til

det mål er nået det synes jeg ikke er ambitiøst

ikke hvordan man skal måle den her regering

den rigtige retning ok er det også regeringens holdning

ordfører kom med et sådan forholdsvis konkret bud sammenlignet med hvad

fået ligestillingsministeren til at sige nemlig at målet også for det private

inden for de fire år

det skal fru johanne schmidt nielsen også kunne måle regeringen på sker fremskridt i de her brancher

fuldstændig enig med den socialdemokratiske ordfører der skal vi kunne sætte os ned om tre fire år og sige

de her mål de har sat sig det endelige mål for mig må også være en fordeling der er nogenlunde lige i retning af tres fyrre men jeg vil ikke sige at alle brancher skal nå

at når vi beder virksomhederne om at sætte sig konkrete mål og de skal redegøre for dem jamen så er der også det ønske om at arbejde for at fremme andelen af kvinder i ledelse

virksomhederne

jeg synes simpelt hen det er for dårligt og jeg synes

et glimrende eksempel på hvor skidt det kan gå

virkelighedsfjerne eller hvor det er ordføreren vil hen med det jeg er egentlig også i tvivl om hvad

en ret nedgørende måde synes

og endnu mere administrativt tungt at virksomhed

udstille virksomheder jeg vil udstille virksomheder som ikke ønsker at sætte nogle mål det var det jeg svarede på så det var ikke en generel betragtning og det står jeg gerne på mål for jeg synes det er rigtig fornuftigt at vi får flere kvinder i ledelser og bestyrelser

meget få kvinder at rekruttere på nuværende tidspunkt derfor vil det være

mens det selvfølgelig også derfor er rigtig vigtigt at der bliver sat mål for arbejdet med at rekruttere flere kvinder til ledelseslagene i de her brancher det

venstre så gå tilbage til kvoteforslaget eller kan vi forvente mere ekstreme varianter af kvoteforslaget nu fik vi så måltalsforslaget som ligger her og som jo er

på skruen hvis det her viser sig ikke at give noget som helst altså ikke at være det columbusæg

ministeren jo har udtrykt ønske og forhåbning om

hvor man ikke siger piger og drenge og han og hun og alt det

steder skal der så være fifty fifty mænd og kvinder

mener ordføreren om det

på at ordføreren synes det er når vi hver især sådan har det her kønsbestemte arbejdsmarked hvad synes ordføreren

bliver ved med at bruge i danmark fordi her har

så det er bare fordi er nødt til at berigtige at ordføreren har fået forkert fat i hvad den her institution overhovedet

så skal jeg svare på hvad ordføreren spørger

og jeg kender også rigtig mange

findes kvoter på visse uddannelsesinstitutioner der lukker flere

mandlige pædagoger og derfor giver dem adgang forud for

hvor man siger at her ønsker vi at få flere mænd ind eller her ønsker vi at få flere kvinder ind så vi laver sådan

diskussion om flere kvinder i

som jeg synes at det her er virksomhederne

eller ejerne til ikke at få lov til selv at vælge hvem de ønsker i deres bestyrelser

at fremme at vi godt vil gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked hvilket jeg

her lovforslag er at det også handler om magten det handler om

der er det altså vigtigt at vi får en lidt bedre repræsentation og at vi får hele talentmassen repræsenteret men jeg er fuldstændig enig med ordføreren i

i vores daginstitutioner og

så vidt jeg ved fører det selvfølgelig til når man laver en særlig kvote altså optager mænd på pædagoguddannelsen med et lavere snit end

det der er krævet og det samme gælder i øvrigt dyrlægeuddannelsen

virksomhederne et bestemt antal

selvfølgelig op i at det skal være kvalifikationer og ikke køn der afgør det vi tror bare at

der gør at man ikke vælger alene på baggrund af kvalifikationer og derfor vil vi gerne have virksomhederne til at arbejde for at udnytte hele talentmassen og rekruttere bredere og mobilisere de kvinder

har efterspurgt at vi gør noget fordi de kan se at der ikke sker noget ad frivillighedens vej de har selv på deres egen egen krop og med deres egen erhvervserfaring mærket hvordan det her er et område der stagnerer

bagudskuende reaktionært og stagneret samfund som med vidt åbne øjne kun gør brug af halvdelen af sin talentmasse

og slet ikke efter i dag hvor vi tager en god debat om regeringens to lovforslag der tilsammen har til

hvorvidt og hvordan danske virksomheder evner og magter at gøre brug af hele den talentmasse som står på spring i årevis har det nemlig været sådan at det ikke nødvendigvis primært har været kvalifikationer og kompetencer der var afgørende for om man fik en plads i en virksomhedsbestyrelse eller på en direktionsgang

også været forhold som netværk og personlige relationer og vane og tradition og køn som har spillet ind det har tydeligvis givet en skævhed ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer og ved ansættelse på ledelsesposter

at man ved udskiftning peger på folk der ligner en selv og ikke så meget på dem der mest adskiller sig fra en selv

haft den konsekvens at de hundredvis af kvinder der seneste ti og femten år er kommet ud af jura og økonomistudierne

indtræde i virksomhedsbestyrelser i vores nabolande end i de

en hundrede virksomheder som dagens lovforslag retter sig mod og nu gøres der heldigvis noget ved sagen i sf har vi haft fokus på det her område i årevis

tusind og fire fremsatte vi et beslutningsforslag om at forpligte virksomhederne på måltal for en mere ligelig kønsfordeling vi har i sf også tidligere gjort os til til talsmænd for kvoter

kvoter diskuterer man lige præcis i dag

eu man har allerede indført ordninger i spanien i holland i norge

konservative i tyskland under angela merkel mener at det er nødvendigt at kigge på kvoteordninger det afgørende for mig eller for sf er overhovedet ikke kvoteordninger det afgørende for os er resultater der bevirker at vi ikke sætter veluddannede og kreative mennesker på porten fordi de ikke ligner den tidligere prototype på et bestyrelsesmedlem eller en administrerende direktør det afgørende er at ens køn hverken er en medfødt fordel eller en medfødt ulempe og hvis det indtil i dag udelukkende havde været kvalifikationer og kompetencer der lå til grund når ledelser i virksomheder private eller offentlige skulle udpeges så havde vi set en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder

ser vi med stor begejstring på de her lovforslag som er med til at understrege at vi som samfund ikke er frosset fast i nogle fortidige forestillinger der er tale om forslag som har fokus på udpegningen men så afgjort også på strategi for rekruttering og opdyrkning af nye talenter og frem for alt

for dansk erhvervsliv de er til gavn for hele talentmassen og derfor er de også

der er indsat og som så kan sidde der

der endog kunne gå videre end det nærværende og det var bare for at svare på fru merete riisagers spørgsmål til den forrige

skal være helt ærlig vil give mig ret i at der også sidder mænd på centrale poster i dag som blandt andet sidder der

tiden stået på mål for og

jeg gerne som ligestillingsordfører for sf stå på mål for at det er helt utilstrækkeligt med nitten procent kvinder

fem år så står vi gerne på mål for at

dårlige mænd ud så vi får de dygtige kvinder ind det mest fordomsfulde

det røde felt

at det af og til er relationerne netværket

at vi sender flere kvinder ud at sidde i

når vi kunne gøre god

har behov for at tage den slags undersøgelser med ind i folketingssalen og dermed siger at der sidder mænd i

at der kommer gang i hjulene som

statsministeren sikkert ville udtrykke sig

indfører de her nye økonomiske og administrative byrder som jo betyder at

gode til

man skal bruge sin energi på andet

kan betyde faldende omsætning og det kan i sidste ende betyde fyring af medarbejdere jeg tror at hvis man kæder det her sammen med de dagpengemodtagere der falder ud

forklaring på hvorfor det er til gavn for erhvervslivet

vælger at satse benhårdt på større mangfoldighed i bestyrelseslokalerne

man i de her europæiske lande kæmper en

ligestillingskamp de undersøgelser der er lavet på på dansk jord og i øvrigt også

viser at jo større mangfoldighed herunder også

køn der er i virksomhedsledelser og i virksomhedsbestyrelser jo større plus er der på bundlinjen

kompetencer der spiller op mod hinanden i en stærk dynamik skulle have noget som helst ugunstigt i sig i forhold til erhvervslivet det tror jeg også

at der er rigtig mange danske virksomheder som godt kan se at der er et problem med manglende mangfoldighed

og jeg er glad for at vi som regering så også er med til at give et skub forhåbentlig til de virksomheder som endnu ikke

som dansk erhvervsliv står

blev der snakket om at man skulle have kompetente medarbejdere man skulle have veluddannede medarbejdere og det er man villig til at betale for hvis det var sådan at det i sig selv var en kvalifikation at være kvinde eller være mand

til kvinder end de gjorde

sig selv var en kvalifikation fordi det i sig selv var med til at forbedre

gang vi taler om at der skal flere kvinder på ledelsesposter så antager man automatisk at det udelukkende er

relativt få kvinder der sidder på ledelsesposterne i danmark der har viljen evnen kompetencerne og kvalifikationerne til at sidde der der sidder et utal af kvinder som har løbet hovedet mod muren

komme i virksomhedsbestyrelser

vane tradition struktur netværk og personlige relationer er med til at spærre og det er en kendsgerning det kan vi se dokumenteret og vi kan sågar når vi trykker virksomhedsledere på maven høre

nede ad vejen end man tager den fremmede kvinde som man kun kender

og på papiret det skal vi til at gøre op med

erhvervspolitisk det har vi ikke råd til fordi de lande vi ellers sammenligner os med bevæger sig på det her område det er også derfor regeringen tager initiativ til at vi skal bevæge os på det her område

for de mennesker der står til at falde ud af dagpengesystemet

er påfaldende jeg vil gerne minde fru mai henriksen fra det konservative folkeparti om at det konservative folkeparti lagde stemmer til halveringen af dagpengeperioden og lagde stemmer til

det er meget afgørende at der kommer en mere lige sammensætning af mænd og kvinder i toppen

det handler simpelt hen om demokrati det handler om at vi taler om steder erhvervslivets top

stor indflydelse stor magt

som har afgørende betydning for vores alle sammens liv derfor er det også en demokratisk opgave at sørge for at sammensætningen af mænd og kvinder bliver mere lige end

den er i dag derfor er vi også glade for at regeringen gør noget ved problemet da

forslagene som vi behandler i dag

lanceret i maj måned blev de kaldt ambitiøse af de to ministre som på det tidspunkt havde ansvaret for dem det synes jeg måske er at overdrive en smule altså at bruge ordet ambitiøs jeg synes bestemt

en overdrivelse i det lys vil jeg også sige at det nærmest er morsomt at høre hvor vrede venstre kan være over et forslag som er så fredeligt

venstre har mange gange selv påpeget at man bare fra virksomhedens side kan opsætte et måltal der hedder nul og i det lys undrer det mig at venstre er så klokkeklare modstandere af det her forslag og mener det er så stort et problem når venstre

selv påpeger at virksomhederne bare kan sige jamen vores måltal er nul men det må venstre

og den holdning kommer i øvrigt også til udtryk i en del høringssvar

ikke mindst fordi regeringen jo ikke selv sætter mål for

halvtreds eller hvad er det og hvornår skal det mål

hvad har man så tænkt sig at gøre fra regeringens side og hvornår har man tænkt sig at gribe ind jeg savner simpelt hen redskaber til at kunne måle den her regering og jeg synes ikke det fremgår klart hvad regeringens succeskriterier er med de forslag der lægges frem her særlig

men man nægter at sætte mål hvor ville jeg ønske at regeringen ville sætte klarere mål med det forslag der ligger her

sige at før valget var de tre regeringspartier jo enige med enhedslisten i at der skulle indføres kvoter for kvinder

jeg ved at regeringen går rigtig meget op i

der at kvoter på baggrund af køn skal vurderes som en model for at opnå større ligestilling jeg synes endnu ikke at vi har fået nogen gode svar på hvorfor man valgte at droppe den model jeg må indrømme at

er kommet nogen gode svar for enhedslisten er en kvotemodel ikke et mål i sig selv målet er ligestilling men vi mener at kvoter kan være et redskab til at komme derhen

vil jeg så sige at regeringen jo faktisk har turdet altså i forhold til de offentlige institutioner

det er det man synes er ligestilling fra regeringens side

det er positivt også selv om vi selvfølgelig fra enhedslistens side at man godt tør i

til det offentlige men ikke tør i forhold til

det private med l to er der dog imidlertid det samme problem som der er med l sytten

altså hvor lang tid der skal gå før man på det offentlige område har nået den her fyrre

altså præcis ligesom det er en indgriben i

side fastlægger regler for arbejdsmiljø eller for

meget man må forurene vores klima og vores miljø

når vi herindefra siger nej virksomheder må ikke bestemme alting vi griber ind i deres ledelsesret ved at sige at der skal være nogle bestemte regler på arbejdsmiljøområdet eller vi griber ind i deres ledelsesret ved at sige at der skal være nogle bestemte regler i forhold til miljøet klimaet

er en indgriben i deres ledelsesret men det gør vi jo fordi vi mener er noget andet der står højere altså arbejdsmiljøet eller klimaet

præcis samme argumentation der gør sig gældende i forhold til ligestillingen

ledelsesret er vigtigere end ligestilling det andet argument der fremføres i bemærkningerne er at der ikke findes nok

at der ikke findes tilstrækkeligt med kvinder der har den uddannelse der skal til

det undrer mig jeg håber at regeringen vil sige lidt mere om det her punkt men

for forslagene og

glade for at der sker noget

undrer os meget over at venstre er så forargede over

skabe vækst når man siger at man vil skabe arbejdspladser men samtidig lægger så svære økonomiske og administrative byrder på

hænger det i min verden bare ikke sammen jeg vil sige

skal have så få ledige som overhovedet muligt og derfor så vi jo

mere beskæftigelse men vi kan forstå

bekymring som de konservatives ordfører har for dagpengemodtagerne der står til at falde ud

konservative folkeparti stemte for halveringen af dagpengeperioden det er de konservatives stemmer der har været afgørende for

mange af dem vil ikke engang få kontanthjælp jeg kan forstå at de konservative har en langsigtet plan for hvordan man kan skabe vækst i samfundet det synes jeg da er superinteressant jeg går ud fra at det er noget med at give nogle flere skattelettelser til de mennesker der tjener rigtig mange penge i forvejen det ændrer bare ikke på at vi her og nu står med det problem at tusindvis falder ud af systemet til nytår det ville da være spændende at høre hvad de konservative vil gøre ved det for jeg har ikke hørt et eneste bud den her diskussion er

så ud af at være parlamentarisk støtteparti for regeringen for det

i var ikke med i en reform om førtidspension fleksjob i er ikke med i de forhandlinger antager jeg der kommer om kontanthjælp

value for money hvis man må bruge sådan et godt

at den konservative ordfører ikke fik lejlighed til at komme ind på det

at den konservative ordfører mener at piger stemmer mere på

meget interessant redegørelse i forhold til dagpengene

halveret dagpengeperioden jeg ved at der rigtig rigtig mange mennesker

fordi de står til at falde ud af systemet

jeg synes faktisk det er en skam at højrefløjen herunder det konservative folkeparti ikke har nogen svar til de mennesker altså i halverede dagpengeperioden i fordoblede genoptjeningsretten og nu står de derude nu er der tusindvis af mennesker i den situation højrefløjen

ingen bud på hvad der skal ske med de mennesker jeg synes det er

tæt knyttet til ønsket om hele tiden at styrke demokratiet altså ligesom det for os er vigtigt at man på christiansborg har en nogenlunde ligelig sammensætning af mænd og kvinder så mener vi også

at man skal tilstræbe det andre steder i samfundet hvor der

der for eksempel i erhvervslivets top egentlig undrer det mig

at det kommer så meget bag på venstres ordfører jeg tror at den tidligere ligestillingsminister fru lykke friis

at

minimum være fyrre procent af det underrepræsenterede køn der bliver ikke

man skal lave lovgivning kun for kvinder der bliver talt om at der skal være en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene

jeg synes der er noget selvmodsigende i den

det andet handler om om vi er bekymret for

at store dele af erhvervslivet er imod at man blander sig i det her sådan er det jo med det meste

når man vil lave skrappere regler for arbejdsmiljø sker der det samme så siger

det skal i ikke komme og blande jer i det vil vi selv stå for når man vil lave skrappere regler for

med det her vi blander os i nogle virksomheders måde at gøre tingene på og det gør vi nogle gange fordi vi

jeg håber meget at regeringens ministre får ret når de siger at det her er ambitiøst og at det vil blive vældig effektivt jeg tvivler men jeg mener ikke at det har nogen skadevirkninger til gengæld

at det skulle stå meget klart hvad venstre gerne vil det synes jeg faktisk ikke

venstres ordfører sagde i sin ordførertale heroppefra at venstre mener at der er et problem med ligestillingen i erhvervslivets top i dag

er godt at der er den erkendelse fra venstres side men når man så stiller et ret simpelt spørgsmål nemlig hvornår

tallene pludselig ikke relevante så jeg synes faktisk ikke det er så tydeligt

vil betyde øgede administrative byrder for virksomhederne og

af de politikere som har tænkt sig

fortryde at de har stemt det igennem

går i vejen for borgerne og som går i vejen for driftigheden og initiativet og faktisk også for kvinderne

længere årrække i private virksomheder

dens forgænger charter for flere kvinder i ledelse men jeg kender derimod flere af dem som

har siddet og arbejdet med det ude i virksomhederne og har udfyldt skemaer og beskrevet hensigtserklæringer

l sytten og l to sat flere

for virksomhederne og vi får heller ikke skabt bedre muligheder for kvinderne

derfor går de efter de dygtigste

skal vi ikke sidde herinde og fortælle dem hvilke medarbejdere

det er altså noget naivt

l sytten og l to er jo ikke et vækstinitiativ det er et ligestillingsinitiativ får vi at vide der

nogle statistiske forskelle i hvad man vælger kvinder er indbyrdes forskellige men

kop kaffe og kiggede ud over

nu kvinder vælger forskelligt og der er færre der

der er flere kvinder som ønsker at hente deres børn

barns første sygedag osv er det så fordi kvinderne er mindre ambitiøse

mange forskellige måder

med skyklapper på nøjagtig som vores fædre og

med afsavn og et nedslidt helbred som følge for vi vil også se vores unger vi vil elske vores mænd

nogle af os vil løbe en tur i det danske landskab og nogle af os vil

selv hvordan vi indretter vores liv men selv om statistikken siger at der altså er nogle

nogle som vil karrieren

at jeg vil medgive regeringen at vi kvinder jo

af vores formødres historier og kulturer

der gør at modet svigter når det virkelig gælder og vi skal sige ja

til at tage livtag med deres indre flittiglise

afleveret den flittiglise der gør at

betyder at hun ikke altid får forhandlet den løn

men når vi nu

altså op til kvinderne selv

herinde fra christiansborg gøre det sidste strukturerne er klar nu er banen kridtet op til kvinderne

glødende engagement og virkelig opleve

den siger også at den vil skabe flere arbejdspladser og skabe mere ligestilling regeringen siger

i dag det her lovforslag som indfører de her krav om opstilling af måltal vi husker vel alle sammen statsministeren som før valget truede med at hvis ikke

sådan lidt en modificeret lightudgave vi står med i

har ret meget med ligestilling at gøre

i stedet kaldes lov om fremelskelse

vil få som effekt man får altså ikke skabt mere eller bedre ligestilling med det her lovforslag ministeren mener selv at han har fundet et columbusæg jeg mener allerhøjest at det er et papæg af den slags man får til påske men det er desværre uden lækkert indhold

flere høringssvar peger også på den her svækkede konkurrenceevne og ringere vækst ministeriet selv peger på at det vil koste erhvervslivet knap nitten million kroner atten

lovforslaget men hvis man læser høringssvarene

man se at rigtig mange påpeger at det beløb er sat alt for lavt

di vurderer at det kan tage syv otte gange de ni timer som regeringen spår og dansk byggeri vurderer at det kan tage elleve gange længere tid så uanset om det vil koste nitten million kroner

er det jo millioner vi ikke har råd til at erhvervslivet mister så når regeringen taler om vækst og

klinger det hult når man lægger så store administrative byrder på virksomhederne vel vidende hvor store omkostninger det vil

for de her virksomheder så jeg kan bare konstatere kære erhvervs og vækstminister og kære ligestillingsminister i skylder nu mellem atten og

hundrede og otte og halvfems million kroner

langt til at kunne ansætte en ny medarbejder ligesom der ikke er langt til at fyre en medarbejder hvis der er faldende omsætning

er en glidebane mod større indgriben og mange steder bliver det fremhævet at man slet ikke ønsker indblanding fra politisk hold og at det her lovforslag er en glidebane og bør stoppes

borgerlige partier i denne sal kigge på hinanden se hinanden dybt i øjnene som man jo siger og sige at når

på et tidspunkt genvinder regeringsmagten så må det her være et af de første steder hvor de rydder op

et lovforslag tilbage men en ting er økonomiske byrder og snærende bånd på erhvervslivet noget andet er ligestillingen

høringssvar som mener at lovforslaget vil have den rette effekt altså at få flere kvinder ind i topledelserne

deler sig i to der er dem som ikke ønsker flere økonomiske og administrative byrder og så er dem som mener at lovforslaget slet ikke er vidtgående nok men fælles for de her høringssvar er

tvivler på effekten den konservative ligestillingspolitik er meget klar lige antal skaber ikke ligestilling man får altså hverken mere eller bedre ligestilling ved at skabe lige antal gennem kvoter det eneste vi desværre frygter man skaber er diskrimination og flere fordomme i danmark har vi en god og stærk tradition for at det er et menneskes kompetence som er afgørende for ansættelse på arbejdsmarkedet

udpegning til poster i eksempelvis bestyrelser men

også foreninger det skal være kompetencerne som også i fremtiden er afgørende for udvælgelsen denne demokratiforståelse rokker det her lovforslag unægtelig ved når politiske udfordringer skal løses er det nærliggende for politikerne at lave øget lovgivning mere regulering

og jeg anerkender også at samfundsudvikling tager tid men jeg tror også det er vigtigt at anerkende at kunstige samfundsstrukturer og kunstige strukturer i sig selv heller ikke er vejen frem når regeringen prioriterer initiativer som smager negativt af tvang og en vriden armen om på ryggen så ryster vi på hovedet

rigtig benhård vilje ikke på baggrund af tvang så idet vi hverken kan støtte lovforslagets helt urimelige økonomiske og administrative byrder eller tror på ministrenes postulater om at der vil komme flere kvinder på topposterne man kan jo bare rapportere et rent nul

konservative ikke tilslutte sig det her lovforslag men vi vil glæde os til evalueringen af

at så skylder jeg ministrene de to der sidder her et påskeæg i pap men med rigtig lækkert indhold det

skylder ministrene til gengæld erhvervslivet minimum atten million kroner

i udviklingen af andelen af det underrepræsenterede køn i store danske virksomheders øverste ledelsesorgan som typisk er bestyrelsen vi har brug for at alle ressourcer bringes i spil i dansk erhvervsliv og det

er behov for input fra både mænd og kvinder det er vigtigt at vi ikke taber kompetencer i en tid med skærpet konkurrence vi kan på trods af flere frivillige initiativer fra blandt andet operation kædereaktion konstatere at vi fortsat er meget langt fra at have en ligelig kønsfordeling i topledelsen af store danske virksomheder derfor har regeringen siden oktober to tusind og elleve haft en dialog med erhvervslivet om hvordan man bedst muligt fremmer ligestilling i virksomhedernes topledelse fra erhvervslivets side har man udtrykt ønske om en fleksibel model der tager højde for den individuelle branche og

at kompetence og erfaring er afgørende faktorer

det har vi som regering stor forståelse for vi har forståelse for erhvervslivets ønske om at man ikke griber alt for firkantet og håndfast ind i hvordan bestyrelser skal være sammensat men det er samtidig vores vurdering at erhvervslivet ikke selv har gjort tilstrækkeligt vi har derfor med det her forslag udarbejdet en model der på samme tid er fleksibel og vil skabe et betydeligt pres

at opnå fremskridt når det gælder kønsmæssig ligestilling i ledelsen af de største danske virksomheder forslaget omhandler de en tusind en hundrede største virksomheder i danmark som vil blive pålagt at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan

er det virksomhederne selv der skal opstille måltal og fastsætte en tidshorisont for hvornår målet skal være opfyldt for at styrke rekrutteringsgrundlaget til det øverste ledelsesorgan kræver vi at virksomhederne skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens

og baggrunden for det er at det vurderes at være administrativt tungt for mindre virksomheder med få medarbejdere for at sikre at virksomhederne er ambitiøse ved fastsættelsen af måltal og udarbejdelsen af politikker forpligtes de

på den måde skabes der fuld gennemsigtighed i virksomhedernes ligestillingspolitik og det bliver muligt at vurdere hvorvidt der sker reelle fremskridt på området for at sikre en reel udvikling i kønssammensætningen følger det af lovforslaget at manglende efterlevelse af reglerne kan straffes med bøde det er dog kun hvis en virksomhed ikke opstiller måltal ikke udarbejder en politik eller ikke foretager afrapportering

kan blive tale om bødestraf en virksomhed der ikke opfylder sine egne måltal og politikker bliver med andre ord ikke straffet regeringen vil løbende følge op på udviklingen og foretage en evaluering af loven efter tre fire år og det gør vi for at se om der er sket reelle fremskridt i udviklingen i kønssammensætningen herunder om der er behov for en revision af loven jeg mener vi med lovforslaget tager et vigtigt skridt i retning af kønsmæssig ligestilling i ledelsen af de største danske virksomheder jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en konstruktiv debat i ligestillingsudvalget lovforslaget skulle gerne understøtte vores bestræbelser på at blive mere konkurrencedygtige skabe mere vækst og have en mere mangfoldig ledelse til gavn for dansk erhvervsliv og til gavn

der er

arbejde både innovativt og med en større mangfoldighed og en større talentpleje

virksomhederne vi er ambitiøse som regering for at få en mere

kan måle sig også på konkurrenceparameter det gør man ikke hvis alle gør det med nul så derfor tror

at man også fra ledelsesniveau udvikler sig og

en mangfoldig sammensat bestyrelse med brug af flest mulige talenter også giver mulighed for er at talentmassen som er

at tage over også bliver mere ambitiøs i forhold til at tage plads

hen at det her er en rigtig god mulighed for dansk erhvervsliv

meget

rigtige vej at gå

når vi taler om ligestilling det får nemlig netop følelserne

jeg mener at vi med lovforslagene tager et vigtigt skridt i retning af en kønsmæssig ligestilling i ledelsen af de største danske virksomheder og de offentlige virksomheder og institutioner som det fremgår af erhvervs og vækstministerens tale

lovforslagenes hovedformål at implementere regeringens såkaldte danske model for flere kvinder i ledelse i de danske bestyrelser

det konkrete indhold i lovforslagene det ene handler om ændringer i blandt andet selskabsloven og årsregnskabsloven

erhvervs og vækstministeren allerede har været inde på

handler om de statslige virksomheder og institutioner og dette reguleres i ligestillingsloven reglerne er de samme de statslige virksomheder og institutioner pålægges ligesom de private virksomheder at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelserne og udarbejde politikker for flere kvinder ledelsesniveau generelt de statslige virksomheder og institutioner skal som de private redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal

til forskel fra de private områder

fremgår måltallene for de statslige virksomheder og institutioner allerede i dag af reglerne om krav til kønsfordelingen i de statslige virksomheder og institutioner i ligestillingsloven det betyder at de statslige virksomheder og institutioner skal stræbe efter henholdsvis en tredjedel eller en fyrre

fordeling i bestyrelserne forpligtelsen til at have en bestemt kønsfordeling i de statslige

som sådan ikke ny i forhold til de nuværende regler i ligestillingsloven det nye er at de statslige virksomheder og institutioner nu forpligtes

aktivt med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser i mit lovforslag ophæver vi desuden revisionsbestemmelsen vedrørende reglerne om den kønsmæssige sammensætning i offentlige råd nævn og udvalg erfaringerne

viser at ligestillingslovens skærpede regler om kønssammensætningen af offentlige udvalg med videre i praksis har virket efter hensigten uden at skabe problemer

bringes dansk ret i overensstemmelse med ny eu praksis

man ikke længere må forskelsbehandle kvinder og mænd i forbindelse med forsikringspræmier som afslutning vil jeg gerne sige at jeg håber at vi med den danske model kan være med til at vise også eu at vi uden kvoter kan tage et vigtigt skridt i retning af kønsmæssig ligestilling i ledelsen af

de største danske virksomheder

frem til en videre behandling af lovforslaget og håber at

halvdelen af den danske befolkning

fordi vi har stor respekt for ledelsesretten selv er med til at sætte et måltal

ikke den vej udviklingen går vi giver dem bare

hvorfor vi gør det og så fremdeles er jeg meget enig med fru johanne schmidt nielsen som siger

at fjerne barrierer så alle i det her samfund kan komme til der hvor vi har magtpositionerne det vil sige også i det øverste

og der har man fundet ud af det har regeringen i hvert fald og jeg ved vi er enige

er ved kvoter men ikke desto mindre

går for langsomt der sker ikke den

progression som vi egentlig ønsker og derfor

med det her nogle har kaldt det et påskeæg jeg kalder det

en rigtig rigtig fin løsning på et vanskeligt problem jeg er sikker på at det her vil være med til at rykke

også set i lyset af det ordføreren egentlig har sagt i løbet af dagen

venstre har taget en del standpunkter stort set alle dem man kunne

videreførelse af den tidligere regerings tanker og så hører vi at nej man har ikke set noget som helst men virkeligheden er jo

at den tidligere minister

det her den tredje maj forslaget kom jo netop i høring inden sommerferien

er det her ikke en kompensation for det løftebrud er det ikke en kompensation for at statsministeren den daværende oppositionsleder

børsnoterede virksomheder er det her ikke bare en kompensation

grammatisk korrekt komma men der var et komma og det han sagde var men han kunne ikke forestille sig

jeg kunne ikke forestille mig

ikke forestille mig at man på den måde skulle undervurdere

hjælpe dem vi fjerner de barrierer der kan være

er helt sikker på at det her vil skabe progression jeg synes netop at det her

i provstiet det var den daværende venstrekirkeminister

hornbech der i tusind og ti nedsatte det udvalg som har udarbejdet betænkning femten syv og tyve som dette forslag

det er netop et gode

høringssvarene også indikerer at det er den bedst kvalificerede ansøger der får stillingen

ansættelsessituationer og hvorfor skulle det så ikke også være gældende for provster lovforslaget indebærer også en styrkelse af menighedsrådenes indflydelse via provstiudvalgene på ansættelsen af provster det hilser venstre også meget velkommen det skal så balanceres med at biskoppen der jo har provsterne som sine nærmeste medarbejdere blandt andet ved de gejstlige tilsyn

støtte lovforslaget og da den konservative ordfører

lovforslaget i dag har jo også baggrund i

vi skal selvfølgelig ikke i

have hele betænkningen til en lovmæssig drøftelse for

regeringen har jo levet op til sit regeringsgrundlag og nedsat et udvalg der netop skal se på folkekirkens styringsstruktur og nogle af de ting der har været drøftet og også er beskrevet i

i en mere overordnet drøftelse af folkekirkens struktur så det jeg vil dvæle ved

provstiudvalgets sammensætning hvor det er helt fint

flere personer også sådan at præsterne føler sig velkomne i i udvalget på

vi har behov for at ændre tidspunktet for hvornår man lokalt vælger til provstiudvalget sådan

ikke kommer lige efter menighedsrådsvalget men kommer lidt senere sådan at man er kommet godt i gang med arbejdet og dermed også bedre kan tage stilling til

kandidere til provstiudvalget i forhold til det med annoncering og rekruttering

nogle der synes at det er meget bureaukratisk at

tre modeller men altså vi har utrolig mange kirker vi har utrolig mange sogne og vi har

omkring hundrede provstier og de ligner ikke hinanden

der tages højde for den forskellighed der er også i den måde man så skal rekruttere kommende provster på

er en anbefaling fra socialdemokraterne til

når det kommer i udvalg

vi har heller ikke noget imod en udvidelse af antallet i provstiudvalget

er en præst der er repræsenteret eller at funktionsperioden ændres jeg vil så godt sige at jeg først og fremmest glæder

følgelovforslag men som har været foreslået i forbindelse med den betænkning som lovforslaget bygger på nemlig femten syv og tyve det er blevet foreslået at provstiudvalget skal kunne lukke de enkelte sognekirker det er ikke blevet til lovforslag det bliver det forhåbentlig aldrig for det ville være et frontalangreb på sognet som det afgørende omdrejningspunkt i folkekirken det er selvfølgelig ude i det enkelte sogn

menighedsrådet træffer afgørelse om en kirkelukning

at provstierne og provstiudvalgene skal være indpiskere og igangsættere og arbejdsgivere i forhold til de enkelte sogne nej siger vi lad nu de enkelte sogne klare det selv og respektér den forskel der er på sognene lad samarbejdet og initiativet mellem sognene komme nedefra frivilligt i stedet for som et diktat fra et provstiudvalg det er den slags forslag som vi håber aldrig bliver til noget for de dræber ånden i folkekirken det er et brud på den ånd og den protestantiske frihedstradition som folkekirken er grundlagt på fordi folkekirken nemlig i høj grad

altså en tanke om at enhver

kan kalde sig præst og biskop og pave

magthierarki i folkekirken som man nu synes at lægge op til

omdrejningspunktet har været sognene hvor menighedsrådene har haft ansvaret for den lokale sognekirke mens præsterne har haft til opgave at forkynde evangeliet med mere

været sat til at tilse præsterne forkyndte evangeliet og varetog deres embede

holdt øje med at menighedsrådene holdt sig inden for lovens ramme man har kaldt folkekirken for et velordnet anarki og tak for det for det betyder nemlig at hvert enkelt sogn har haft friheden

at indrette sig som man ville alt efter holdning og kirkelig observans det er sket ud fra den selvfølgelige og afgørende forudsætning at grunden til at der overhovedet er en kirke og et sogn er

i de sidste år været en tendens til at provsteforeningen og provsterne har pustet sig

og tiltaget sig mere og mere magt sådan er det bare blevet inden for de sidste år uden at det er blevet sagt højt eller har været genstand for en diskussion om hvorvidt det så også var rimeligt

vi mener det er på tide at det slås fast med syvtommersøm at vi har en evangelisk luthersk kirke der bygger på det almindelige præstedømme og hvor sognet er udgangspunktet og krumtappen i vores folkekirkeordning

tvivl om at vi i dansk folkeparti vil gøre hvad vi kan for at værne om den folkelige folkekirkeordning og det vil sige at vi værner om sognenes selvstændighed og frihed

at kirkeministeren eller ministeriet kan tage initiativer biskopperne kan sige noget ja af og til må man endda også

været kendetegnende for folkekirken og det siges i det kommissorium

sat for styringskommissionen at det fortsat er det lokale sogn og menighedsrådet som er afgørende

denne tendens idet en vedtagelse af forslaget som det radikale venstre støtter

i første række vil give biskopperne bedre mulighed for at fortsætte med at opretholde at provstestillinger indehaves af personer som på den ene eller den anden måde falder i biskoppens smag man kan jo ikke være sikker på at det er de bedst kvalificerede men det drejer sig om samarbejde om at få det bedst mulige ud af det det er hovedsynspunktet

i det som man hidtil har haft at biskoppen vælger hvem man vil have som provst det der så ligger i forslaget er at man ændrer tidspunktet for provstiudvalget og det er udmærket fordi provstiudvalget har fået større betydning derfor er det rimeligt at man har en diskussion menighedsrådene imellem

også kommer en præst i provstiudvalget fordi

takster på kirkegårde

der er jo ellers en risiko for at præster kan blive åndelige personligheder

når det er så vigtigt

at biskoppen får indflydelse på provstevalget

provsten er biskoppens nærmeste repræsentant

har vedkommende da i hvert fald autoritet

at vedkommende har biskoppens opbakning

at der nu skal skabes mulighed for at en biskop kan få en provst udefra

en biskop kan finde en der passer sig

af præsterne der ønskede at samarbejde med biskoppen eller have dette ekstra arbejde som provst selv om det er bedre lønnet i bemærkningerne til lovforslaget er der noget skønmaleri af en biskop som en person der har visioner

kan være behjælpelig med at få virkeliggjort når jeg er kritisk over for bemærkningen om biskoppens visioner hænger det sammen med at ordet vision handler om at man har guddommelige åbenbaringer

andre så også skal ifølge anden udgave af salmonsens leksikon fra nitten otte og tyve

vision syn synsbillede af hallucinatorisk eller pseudohallucinatorisk karakter

må fortsætte så hedder det under overskriften visionslitteratur i samme udgave af salmonsens leksikon at visioner er en del af oldindisk religiøsitet det findes også i jødedommen

der var i middelalderen i det kristne vesteuropa meget visdomsliteratur for som det siges i salmonsen og nu citerer jeg direkte

personers sjæleoplevelser medens de

— ofte mest dens straffesteder

advarsel

i bemærkningerne til lovforslaget

jeg siger det er at bemærkninger vist af og til opfattes som lige så afgørende som selve lovforslaget der skal bruges så handler det vel nok om at det afgørende for en biskop er at man findes tro og at man som biskop opøver sin evne til at vise tillid til og forståelse for den person som man ansætter som provst og ligeledes for de præster og menighedsrådsmedlemmer som er ens nærmeste medarbejdere frem for at tale om visioner

være rimeligere at man finder en formulering om at man som biskop

også under tidens forhold skal fortsætte den studievirksomhed i den hellige skrift

fortsætter traditionen heldigvis er der ikke i lovteksten noget som kan anses for visionært nye ideer og nye initiativer vil komme når der er frihed for alle tillid åbenhed og diskussioner om hvad der skal ske dér hvor man har ansvar

det er jo sådan at man i en årrække har fået remtræk til virkeligheden

i visse dele af landet har været tiltagende vanskeligt at opretholde et acceptabelt antal ansøgere til provstestillinger med dette lovforslag

udvides den potentielle ansøgerkreds til alle der opfylder de almindelige ansættelsesbetingelser derfor betragter liberal alliance lovforslag l ni og tyve som en lempelse af de restriktioner staten hidtil har lagt

det betragter vi som et skridt i den rigtige retning og vi kan derfor støtte

opstilles der tre forskellige modeller for ansættelse af en ny provst afhængig af antallet af præstestillinger i det

besættelsen af en ledig provstestilling og udvidelsen af sammensætningen af

provstiudvalget fremover får fire otte lægmedlemmer mod tidligere fire

seks sidst men ikke mindst

provstivalget fra marts til oktober måned således at funktionsperioden fremover kan begynde den første november og ikke som hidtil

virksomheder i forbindelse med långivning skal beregne

være sikre på at de får om de årlige omkostninger i procent er retvisende og kan sammenlignes på tværs af lånetyper og finansielle virksomheder for forbrugerne

er gennemsigtighed i prisen på de her forskellige finansielle produkter dels for at skabe den helt nødvendige konkurrence imellem de finansielle virksomheder til gavn for forbrugerne

at sikre at tilkøbet af et finansielt produkt foregår på et oplyst grundlag desværre må man sige at der mildest talt er plads til forbedringer på det finansielle område så sent som i sidste måned offentliggjorde finanstilsynet en undersøgelse af prisoplysninger på pengeinstitutters hjemmeside den viste fejl eller mangler hos en og tredive ud af to og tredive pengeinstitutter hvad angik oplysninger om rentesatser eller åop undersøgelsen viste med al tydelighed at der er brug for at stramme

så kunderne kan få de oplysninger de har krav på heldigvis er regeringen jo godt i gang under erhvervs og vækstministeriet har regeringen således lanceret et forbrugerpolitisk eftersyn med tre og tyve konkrete initiativer hvoraf flere retter sig mod det finansielle område her lægger vi blandt andet op til forbedringer af reglerne om prisoplysninger i pengeinstitutter ligesom vi vil se på mulighederne for at sikre bedre finansiel rådgivning og skærpe muligheden for at søge erstatning i de tilfælde hvor mangelfuld rådgivning medfører tab for kunden vi vil også se på hvordan man sikrer bedre information til forbrugerne om gebyrer og betingelser ved pensions og forsikringsaftaler samt på en tydelig

at sikre forbrugerne den nødvendige gennemsigtighed med det lovforslag vi her behandler tager vi et skridt i den rigtige retning

man

på dette punkt derfor bliver vi naturligvis også nødt til af og til at justere en smule på den måde som åop

forbliver aktuel her har eu vurderet at der bør ændres i nogle enkelte antagelser

efter at have læst det nøje igennem

side ikke se noget problematisk i

skal dog bemærke at vi har

ændringer af lovens § ni og tyve stykke to nummer en og to og § fire og tredive stykke en nummer to

vi bemærkede at justitsministeriet ikke mener at der er tale om en ændring af praksis men om blot en præcisering og det vil vi selvfølgelig undersøge i forbindelse med udvalgsbehandlingen så vi er sikre på

minde om at forbrugerrådet i forbindelse med lovens vedtagelse i

som i praksis vil betyde at man ikke kan give helt urimelige lånevilkår til forbryderne ikke forbryderne forbryderne forbrugerne

vi kan vel ikke det er det samme det er særlig relevant i en tid hvor vi ser mange kviklån og sms lån og andre hurtige lånemuligheder og hvor flere og flere almindelige mennesker havner i

store gældsproblemer som de forståeligt nogle gange forsøger

et sådant loft blev jo blandt andet foreslået tidligere i et beslutningsforslag fremsat af justitsministerens eget parti i to tusind og otte derfor vil vi gerne sige at vi

interessere sig for den del men vi kan støtte

forskellige kredittilbud det drejer sig især om kravene til angivelse af de årlige omkostninger i procent de såkaldte

til sammenligning af forskellige kredittilbud

på reglerne med nye supplerende antagelser til brug for beregningen af

til tidsubegrænsede kreditaftaler vi ved at forventningen er at forslaget vil have visse begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet som følge af de nye supplerende antagelser til brug ved beregningen

der foretages forventes dog at have positive konsekvenser for konkurrencen på markedet og blandt andet derfor kan liberal alliance naturligvis

supplerende antagelser til brug ved ved beregning af de årlige omkostninger i

tvivl om at der er tale om

et teknisk set meget kompliceret forslag og derfor hvis der er spørgsmål som det ene eller måske de to der blev rejst

det videre udvalgsarbejde med forslaget jeg tror

spørgsmål til forbrugerrådets indsigelse er der også redegjort for det på side otte i den kommenterede høringsoversigt vi vi stiller os selvfølgelig gerne til rådighed for retsudvalgets videre arbejde med forslaget tak for

formål at beskytte kreditor altså den der har penge til gode også det er lidt af et særsyn her i folketinget men

eksempler fremme i dagspressen på leverandører der mener at de

populært sagt bliver trynet altså ikke får deres penge fra store kunder det er så det som forslaget her

er på flere områder eller rettere sagt

de fleste områder præceptivt det vil altså sige at uanset hvad parterne aftaler er

dommer der kan gå ind

den lov som folketinget sandsynligvis vedtager forslaget indebærer i

at morarentesatsen ændres fra syv procent til otte procent over nationalbankens udlånsrente

til dækning af interne inddrivelsesomkostninger hos den der har penge til gode

forholdet om betalingsfrister i erhvervsforhold

være sådan at erhvervsdrivende

private firmaer som udgangspunkt alene kan aftale en kredittid på

længere kredittid er udtrykkelig hvis ikke den er

holder den altså ikke for en domstol så kan den der har behov herfor påberåbe sig at der alene er en kredittid på tres dage hvad er det så der kræves for at en aftale om

der ikke så meget om i selve forslaget det er selvfølgelig noget vi gerne vil spørge ind til under udvalgsbehandlingen man kunne måske søge argumentation

fra forbrugerlovgivningen hvor det skal være særlig fremhævet eller understreget og så videre det princip kender vi også fra boliglejeloven men altså som sagt

over tres dage i handelen mellem private virksomheder

udtrykkelig for så vidt angår det offentlige er

betalingsfristen som udgangspunkt tredive dage men med mulighed for længere frist hvis der i øvrigt aftales ratevis betaling venstre er umiddelbart forbeholden over for at regulere erhvervsdrivendes aftaler i større omfang men vi tager til efterretning at der her er tale om implementering af et rådsdirektiv og vi tager til efterretning at en arbejdsgruppe som har været nedsat i det væsentligste har anbefalet ændringerne her under udvalgsbehandlingen vil vi dog sandsynligvis spørge ind til om det her så også er

om der kan tænkes at komme mere

i gang med at regulere samhandelen mellem to erhvervsdrivende der måske har haft rådgivere på begge sider og det bør jo høre til undtagelserne at deres aftaler kan underkendes på nogen

vi i hvert fald havde nogle spørgsmål omkring det her hele formålet med forslaget er

at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder

mellemstor virksomhed og fordi der ofte er store virksomheder som decideret dikterer betalingsbetingelserne hvis man ønsker at være leverandør så derfor synes jeg det er et positivt forslag jeg har dog nogle spørgsmål til det

betaling for inddrivelsesomkostningerne

hedder fyrre euro nu irriterer det mig

det står i euro det er sådan min lille kæphest men det

men jeg synes det er meget rigidt det er meget detaljeret at man går ned i sådan nogle detaljer og siger jamen det skal være beløbet jeg synes det er fint at man har retten til at opkræve det det er jo ikke altid man får pengene selv om man har retten til at opkræve dem men

jeg synes måske det er en lille smule rigidt at man har

en anden ting som som jeg måske nok studser lidt over og

betalingsfristen for de offentlige myndigheder som udgangspunkt begrænses den jo til tredive dage og det synes jeg er

de får deres penge for sent fra det offentlige

får en ret en bemyndigelse til at forlænge fristen for visse offentlige myndigheder til tres dage som så er den absolut længste frist nu synes jeg der ligger noget principielt i at give justitsministeriet en bemyndigelse godt nok er det kun hvis jeg må sige sådan i gåseøjne

tredive dage jeg synes det er vigtigt hvis vi kan få justitsministeren til ligesom at

man får lov til hvad er det man

som jeg hvert fald godt kan have et problem med er

man har som smv det

sådan lidt argumenter for og imod og jeg hvert fald sige at i dansk folkeparti har vi også haft diskussionen

vil det ikke længere være muligt for en stor virksomhed

rundsende sådan en skrivelse til samtlige deres leverandører

fremover være løbende måned plus halvfems dage at man fremover

er nødt til at gå ud og tage en snak og lave en aftale med hver enkelt leverandør

ellers synes jeg måske der er nogle huller i det her i forhold til om det er en reel hjælp

understreget

her under krisen har været nogle debatter hvor i hvert fald nogle store virksomheder har været ude og ligesom

kan man jo godt gøre man kan godt få betalt sin kassekredit hvis man ikke skal af med så mange penge i hvert fald ikke

luget ud i nogle af de der meget detaljerede rigide ting som jeg kalder dem altså præcise beløbsstørrelser osv men samtidig også at

at det her skal være en hjælp til

det der er hele formålet og hvis det ikke er en reel

er der principielt ikke nogen grund til at gøre det heller ikke selv om vi i dansk folkeparti støttede det i europaudvalget det vil

det her skema med positive og negative konsekvenser må jeg indrømme

faste kompensationsbeløb for inddrivelsesomkostninger til kreditor vil have konsekvenser i det omfang myndigheder misligholder deres betalingsforpligtelser

lange kreditter derfor laves der endnu bedre muligheder for kompensation

overskridelse af betalingsdatoen og man kan fremadrettet heller ikke ændre på fordringshavers ret til at få denne kompensation fremadrettet vil det også være sådan at fastsætter man en betalingsfrist på

godkendelse fra fordringshaveren

det manglede da også bare det har faktisk vist sig at

visse offentlige myndigheder har været meget meget slemme på dette punkt og på baggrund

for offentlige myndigheder dog med mulighed for enkelte undtagelser

med til at hjælpe de mindre erhvervsdrivende det er der i hvert fald radikal opbakning til vi har dog fra radikal side også bemærket at der har været lidt modstridende

som bakker op om det for eksempel dansk industri dansk byggeri og dansk erhverv

også været mere skeptiske toner blandt

vi er naturligvis åbne over for at lytte endnu en gang både til de

men samlet set er der altså opbakning fra radikale venstre til

og ikke mindst for virksomhedernes mulighed for at betale

egne kreditorer rettidig betaling kan derfor også forhindre en negativ

af forsinkede betalinger derfor er vi i

bliver taget initiativer der bringer os i den rigtige retning formålet med det forslag vi behandler her i dag er nemlig at sikre at virksomheder modtager aftalt betaling til tiden samtidig gør forslaget livet lidt sværere for de virksomheder som med fuldt overlæg forsinker betalinger til andre virksomheder forslaget indeholder også en ændring af morarenten så det kommer til at være mere

omkostningsfuldt at overskride betalingsfristen samtidig gives der mulighed for endnu en økonomisk sanktion i form af et fast beløb som betales til forretningshaveren oven i det ændres reglerne for betalingsfrister sådan at der skal foreligge en udtrykkelig godkendelse fra den forretningsdrivende hvis betalingen skal overskride tres dage de her tiltag vil kunne hjælpe danske virksomheder med at få pengene til tiden

for et sundt og stærkt erhvervsliv derfor kan sf stemme for forslaget og jeg skal også

fra den socialdemokratiske ordfører som

det kan vi fra enhedslistens side ikke se nogen problemer i

enhedslistens holdning at det det er meget uheldigt at man i forbindelse

med disse forslag også hæver morarenten fra syv procent til otte procent på hele rentelovens anvendelsesområde fordi det dermed også vil

for virksomhederne at man vil lade det gå ud over forbrugerne som altså kommer til at betale en højere rente hvis de har problemer med at få betalt regningerne til tiden

antage at forbrugerne vil blive bedre til at betale til tiden hvis man forhøjer morarenten og det er især problematisk i en tid hvor der er så mange almindelige borgere som kæmper med at få

fordi reglerne skal være enkle for erhvervsdrivende derfor kan vi ikke

virksomheder og selv om en sådan opstramning kan betyde øgede offentlige udgifter

jeg dog sige at i den her sammenhæng er det faktisk ret og rimeligt at man betaler til tiden så den opstramning der ligger heri er sådan set både påkrævet og på høje tid

det duer ikke der skal være nogle fair spilleregler på det her marked og det er vi

sagtens støtte lovforslaget her men der er alligevel

jeg sådan har har undret mig lidt over

det her lovforslag er noget som regeringen har fundet på hvor meget af det er noget som ministeren selv har skrevet ind i lovforslaget og hvor meget af forslaget er

jeg tror ikke at alle punkterne er

der bliver jo god mulighed for at stille nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen og

direktivet og hvor meget af det der noget regeringe

er den bemyndigelse som justitsministeren ønsker

kan ikke være rigtigt men så vil ministeren alligevel lige have en mulighed for at

bemyndigelse til at man kan undtage visse og sige nej i de her tilfælde gælder det så en tres

nogle situationer det må være sådan at hvis man skylder erhvervslivet nogle penge fra det offentliges side

private og private virksomheder skal betale til det offentlige

meget kortere betalingsfrister vi taler om så der er ingen grund

at man laver den her bemyndigelse til ministeren med mindre der er absolut tungtvejende grunde til det det fremgår ikke af lovforslaget endnu men det kan være at ministeren kan svare på det

vil betyde en styrkelse af kreditors retsstilling

en skærpelse af incitamentet til rent faktisk at betale til tiden uanset hvad man mener om det her

jo rent faktisk forsøger at løse

den vej vi skal gå det her handler jo så helt grundlæggende om at få folk til at betale til tiden

styrke kreditors kreditors retstilling der er mange private virksomheder som har en stram likviditet som følge af

de seneste års økonomiske krise og det kan jo ramme virksomheder hårdt hvis de uden at have indvilliget i at give

kredit skal vente op til flere måneder

betaling for den ydelse som de rent faktisk har leveret det er baggrunden for

foreslår de ændringer som der lægges op til med gennemførelsen af direktivet baggrunden for regeringens udformning af

den enkle at da direktivet

valgte man at nedsætte en arbejdsgruppe og den arbejdsgruppe har så på baggrund af de

det her direktiv i dansk lovgivning det er så det der er redegjort for igennem hele lovforslaget og i bemærkningerne

er nøje gennemgået hvad arbejdsgruppens overvejelser har været og hvad der så

fremgår af lovforslaget men det gør det faktisk det fremgår af

er beskrevet i detaljer hvad denne bemyndigelse

i al sin enkelhed går det ud på at

får bemyndigelse til når det handler om særlige offentlige virksomheder som er på

for særlige offentlige virksomheder som er på et særlig konkurrenceudsat marked vi kan eventuelt udbygge de bemærkninger som jeg ellers synes er ganske udmærket beskrevet

til det løser det her så problemerne for de små og mellemstore virksomheder forhåbentlig

et bidrag til at mange af de problemer som de har oplevet som følge af

beskrevet nu er herre preben bang henriksen her desværre ikke men

hvert fald ført til bogs at det står meget detaljeret beskrevet på side ni i bemærkningerne

se mere om det med de ord

tilkendegivelser der har været lovforslaget lovforslaget handler

grundlæggende om at give en hjælpende hånd til små

virksomheder således at deres vilkår kan blive lidt bedre og de forhåbentlig kan komme

netop at

og

steder hvor man vil effektivisere og man vil prioritere

at man gør det det man gør er at man for eksempel går ind og og nedlægger ministerialtidende som sådan set ikke bruges ret meget

man bruger i stedet for retsinformation så det er helt fint se endelig at få lukket og slukket for

det kører men men unødvendigt

klaret så er der

det drejer sig om visse overførsler til tredjelande som

dataansvarlige yder tilstrækkelige beskyttelsesgarantier så væk med den

papirtiger og de ressourcer det jeg bare lige vil sikre mig

er lidt kryptisk at læse er

nogle bedre definitioner på hvad det er for

firmaer vi vi sådan kan regne med men det skal jeg nok spørge ind til under udvalgsarbejdet det er

er blevet klaret ved hurtiglæsning så er der bare

to tusind kroner jeg mener at

finansministeriets hjemmeside om

det har ikke været reguleret i jeg tror næsten fem og tyve år

den skal til gengæld have hvad den skal have og

være med at komme med et lille fif hvis det er sådan at regeringen

har jeg et sted hvor man rigtig kan sætte ind i forhold til omkostningsdækkende udgifter

en lidt anden boldgade det er

med spritbilisme der er det sådan at man i dag tager tre hundrede og halvtreds kroner

en blodprøve det betaler spritbilisten men omkostningen ligger

fem hundrede kroner for hver spritbilist det vil sige

til spritbilisme så der kan vi måske lige få rettet

i forbindelse med omkostningsdækkende virksomhed det var bare et lille fif hvis det

der det sidste punkt det ændringen af hittegodsloven vi indfører en bagatelgrænse på på fem hundrede

ligger og er værdiløst og som den pågældende sparker i grøften og som

kørt over af en plæneklipper

en borger der indbringer det til politistationen

det skal fremlyses og meget andet der er noget proportionsforvrængning i

gælder selvfølgelig stadig væk at kan ejeren identificeres er det for eksempel et fotoalbum som har en stor affektionsværdi men men kun er

og det skal udleveres og afleveres

indkøbspakke som som er halvt flået og som er to hundrede kroner værd og som ingen kan identificere eller sige

for nøgler og glemte sager og små værdier

ud efter tre måneder når ikke

noget noget forældet og når vi før snakkede om reguleret i fem og tyve år tror jeg egentlig ikke at systemet

har været reguleret siden det blev opfundet

med sirlig håndskrift og det gør man stadig væk den dag i

frem til stedet skal man ringe rundt til samtlige hittegodskontorer for at få det

kunne man få det lagt ind således at man kunne spørge

det ville jo hjælpe gevaldigt på tingene endelig kunne der måske så også

var efterlyst i forbindelse med at det var stjålet ved en forbrydelse for i dag er man i den situation at ting kan indføres som hittegods og så kan de destrueres efter tre måneder

er

nonbo jo været sådan lidt specifik

hvordan tingene bliver håndteret og jeg synes det var en interessant oplysning at få at man stadig væk indfører det i hånden og jeg ved ikke hvad

er omkring ethundrede og tolvtusind stykker hittegods om året hvoraf kun en tredjedel kommer tilbage til ejeren men jeg har altså

sække inde fra postterminalen

bliver åbnet

mandskab til at klare det og så kan man jo henvende sig nok så mange

kan det måske være lidt svært at få det igen

besparelsen er på lige præcis hittegodsområdet det kan man faktisk ikke man kan se at det samlet

er mange ting der er ganske værdiløse og ikke betyder noget men det generer mig lidt at

ved at der kommer sække som ligger uåbnede hos politiet fordi der ikke er mandskab til at klare det og så kan det måske være svært at henvende sig og spørge om

det kan måske også være svært hvis man skal ringe til samtlige hittegodskontorer

jeg synes i hvert fald det vil være en god ting hvis vi

muligt at ringe ét sted hen

eller noget som er blevet indleveret det det ville

hvor man nu indfører en bagatelgrænse på fem

have ønsket at jeg havde haft nogle tal med her på talerstolen til

ethundrede og tolvtusind genstande årligt

som hittegodskontorerne landet over skal håndtere og det giver mening at man i højere grad prioriterer genstandene efter deres værdi medmindre det selvfølgelig er helt åbenlyst hvem ejeren er de øvrige tiltag skaffer også større eller mindre beløb og samlet set hjælper de med til at vi når

man af og til stopper op og ser på hvordan man kan afbureaukratisere og samtidig spare skattekroner det synes vi er en rigtig

hvis man aldrig åbner de sække man får

er mandskab nok til at håndtere alt det hittegods der kommer ind og det vil sige at så står der altså sække

lidt mere overskueligt hvis man i højere grad kan sortere i det således at man sorterer

ting fra som en glemt vante

det er helt klokkeklart hvem tilhører for eksempel kreditkort

udviklet sig lidt interessant der er kommet mange gode spændende forslag på bordet og det synes jeg da er rigtig dejligt så er der måske noget vi kan arbejde videre med på et andet tidspunkt jeg skal bare notere mig at det her forslag skaffer effektiviseringer for fem million kr og det kan vi naturligvis godt bruge

trængt statsbudget men når det handler om forenklinger er

gennemføres en række effektiviseringer og at

fyringer i staten ud over hvad der er fornuftigt så effektiv

skal jo ses i lyset af hvor der rent faktisk

som jo også er nødvendig

kan vi ikke se noget problematisk i

de betyder afbureaukratisering og det

at der også er en enkelt

rose til justitsministeriet for at have fjernet forslaget om at afskaffe den årlige retssikkerhedsredegørelse det er en redegørelse som

opgør forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb

var oprindelig en del af forslaget

blev sendt i høring at den skulle afskaffes det er vores opfattelse at den

godt redskab til at sikre åbenhed i forvaltningen og at den er et nødvendigt bidrag til den løbende debat om netop tvangsindgreb

er vi glade for at det er taget ud af lovforslaget med de ord

at nu får afgiftsskruen så lige en tak

hæver betalingen for anmeldelser og

så hvis ministeren kan besinde sig i udvalgsarbejdet så vi kan undgå

må vi sige at vi er

det bare er en fordobling for fordoblingens skyld og for at hive flere penge ind i statskassen er jeg enig med ordføreren

for at være helt sikker og det var sådan set et vi går hånd i hånd tilsagn til liberal alliance

gerne se noget dokumentation på at de faktiske omkostninger

steget fra tusind kroner til to tusind

kan vi også støtte den del af forslaget

jeg er enig i at det er på tide

det bliver der brugt rigtig mange ressourcer på i forvejen men spørgsmålet er om ikke man kunne gøre nogle flere ting som ville være hensigtsmæssige

det umuligt at vide hvornår undervejs på turen

er blevet afleveret til noget dsb personale der indleverer det til en politistation

der burde det være mere hensigtsmæssigt

specielt hvis der er et nummer eller en anden identifikation på det

at få det hjem igen det ville gøre det meget nemmere for borgerne det ville måske også gøre at politiet rent faktisk kom af med noget af det hittegods de har for jeg tror der er mange politistationer der ligger inde med

hen ikke muligt for ejeren at finde frem til hvor det ligger henne

tror at med de her opstramninger

politiets håndtering af hittegods så det bliver nemmere for borgerne og ikke kun

nemmere for politiet den anden ting

så en bagatelgrænse på fem hundrede kroner

nøjes med at lægge dem i en glemmekasse det vil også gøre det nemmere i

så bør man jo fremlyse dem men ellers vil det være hensigtsmæssigt at man kan lægge dem der og så kan de ligge der i en rum tid jeg ved ikke om det så er den samme tid som gælder for værdier

at det godt kan være at en given ting har en ringe økonomisk værdi men

har en meget høj affektionsværdi og så er det lidt ærgerligt at

den hårdføre betjent siger det her er garanteret ikke mere end halvfjerds kroner værd og så ryger det direkte i skraldespanden

ordlyden i den bekendtgørelse eller hvad det er ministeren vil lave

jo i detaljen vi skal se om det her

holder eller ikke holder så jeg håber at

til sin tid når ministeren konkretiserer

ramaskrig i befolkningen over at politiet fra en ende af bare smider hvad som helst direkte i brændeovnen

det er jo ikke hensigtsmæssigt

de få bemærkninger jeg tror faktisk

men lad os se når ministeren har fået skrevet sin bekendtgørelse eller sit

hvad det er der skal til for at udmønte det her udgangspunktet er i hvert fald at vi fra konservativ side er positive over for

nogle tiltag som kan gøre

spurgt til hovedsagelig

til den såkaldte glemmekasse altså hittegodsdelen begge dele er jo udførligt beskrevet i i bemærkningerne til lovforslaget hvis man eksempelvis

spørgsmålet om glemmekassen og slår op på side otte i bemærkningerne til lovforslaget

retsudvalget om men det er sådan

karsten nonbo var inde på at

er ting man bare ved det blotte øjesyn kan se er ubrugelige

her står det meget nøje beskrevet at hvis der

personlige papirer kreditkort

skal det selvfølgelig tilbage til ejeren eller til udstederen af det pågældende dokument eller eller andet det står

nonbo også rigtigt nok var inde på

at gøre politiets arbejde nemmere på og jeg forstår

de to tilstedeværende politibetjente at der i den praktiske virkelighed er ganske mange gode

hvordan man kan gøre det endnu bedre og det tager vi jo hjertens gerne imod i

lidt nemmere og lidt

tror jeg herre karsten nonbo formulerede det sådan

eksempelvis datatilsynet har

i forbindelse med den omkostningsreform der blev lavet i to tusind

på sagsområdet og der viste

at det gebyr som blev fastsat til tusind kroner i nitten otte og firs dækker tyve procent af datatilsynets omkostninger vi synes så at

grundlag for at sige ok så kan vi godt sætte det op til to tusind

er det der er afsættet for at vi har gjort som

mener der er et ganske udmærket grundlag for at hæve det til to tusind kroner det tror jeg regeringen vil holde

det er op til den enkelte betjent at vurdere om man skal eller ikke skal om man vil

der står også eller bortskaffe hittegodset

man skulle sælge det vil der givetvis vil være rigtig meget hittegods som ikke kan sælges for noget som helst der er ikke nogen der vil købe det men for ejeren

deres yndlingsbamse hvem i alverden ville

men for barnet selv har den jo en kæmpe værdi

de her effekter liggende i tre måneder ligesom man har

om næste års økonomi den kommunale grundkapital har i årevis været den model

som regeringer har benyttet til at skrue op og ned for antallet af tilsagn til almene boliger når man har villet sætte ekstra skub i byggeriet af almene boliger

betydet at antallet af tilsagn har været højt i årene med en kommunal grundkapital på syv

da det i disse år har virket relativt billigere for kommunerne at finansiere nyt byggeri af almene boliger

med en kommunal grundkapital på fjorten procent har kommunerne afholdt afholdt sig fra at give så mange tilsagn til almene boliger det er derfor spændende at se hvordan kommunerne reagerer på en nedsættelse af den kommunale grundkapital til ti procent vil tilsagnene sætte kommunerne i gang og dermed på lidt længere sigt byggeriet af nye almene boliger da det er billigere end i udgangspunktet eller vil kommunerne afholde sig fra at give tilsagn i håbet om en yderligere nedsættelse af den kommunale grundkapital svaret ligger nok

midt imellem forslaget vil nok have en positiv effekt på antallet af tilsagn men ikke i samme grad som hvis den kommunale grundkapital blev nedsat til syv procent venstre mener at det er fornuftigt at sætte den kommunale grundkapital ned til trods for at vi er skeptiske over for hvor stor en effekt det vil have men der er brug for at få gang i dansk økonomi og selv om en meget stor del af regeringens kickstart allerede foregår i den almene sektor

af de håndtag der kan skrues på det rejser dog unægtelig spørgsmålet om der er risiko for en lille overophedning inden for det relativt lille marked som arbejder med danmarks almene boliger blandt andet det ønsker venstre at få belyst klarere venstre er med andre andre ord positivt stemt over for dette lovforslag

sige at de konservative også støtter dette lovforslag hvis man virkelig vil se mig på glatis nu skal man stille tonsvis af korte bemærkninger til det

og og mange steder i landet har været præget af at kommunerne ikke har haft råd til at igangsætte nybyggeri

almene boliger med kommuneaftalen for to tusind og tretten har vi taget et

i den rigtige retning vi synes det er en god idé at nedsætte den kommunale grundkapital og kapitalindskuddet

friplejeboliger det giver kommunerne friere og mere fleksible rammer for at føre en aktiv boligpolitik til gavn for lejerne

byggesektoren vores lovgivning skal give kommunerne de bedste muligheder og redskaber for at skabe

boligmiljø det vil socialdemokraterne gerne være med til at sikre med dette forslag

frem til to tusind og seksten kan man i kommunerne regne med

grundkapitalindskud i nye almene boliger på ti procent frem for de tidligere fjorten procent det bliver altså billigere for kommunerne at opføre almene boliger og derfor får

mere luft i budgetterne til at satse

der kommer de lokale bygmestre til gode fordi det betyder flere opgaver private leverandører

friplejeboliger vil også have færre udgifter til at bygge nye boliger det vil blandt andet betyde at der kan bygges flere bofællesskaber for seniorer og almene boliger til mennesker med handicap forslaget er

socialdemokratisk politik det er afgørende for os

og at vi skaber vækst og arbejdspladser

kommer sikkert igennem krisen derfor støtter socialdemokraterne forslaget

to tusind og tolv og som udgangspunkt til udgangen af to tusind og seksten samtidig forhøjes realkreditbelåningen

til otte og firs procent af anskaffelsessummen lovforslaget gør det billigere for private friboligleverandører ligesom det forventes i et begrænset omfang at understøtte aktiviteter i byggesektoren lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet og dette er i sig selv positivt lovforslaget har tilbagevirkende kraft for tilsagn givet i perioden

december to tusind og tolv da der er tale om en ændret byrdefordeling mellem stat og kommune til gunst for kommunerne og da loven ikke har konsekvenser for andre parter herunder beboerne og kreditinstitutterne er der ikke problemer forbundet hermed dette lovforslag påvirker heller ikke beboerbetalingen høringssvarene har været positive og der er ikke kommet nogen kritikpunkter

dansk byggeri skriver at lovforslaget understøtter kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik der er indkommet spørgsmål

det handler dette lovforslag ikke om men derfor synes jeg stadig væk vi skal have

dansk folkeparti kan støtte forslaget

efterspurgt af flere kommuner ligesom lovforslagets anden del som går ud på at aftale

den kommunale andel for en længere periode så der bliver større stabilitet

at der skal ske en billiggørelse

det vi ser frem til sammen med denne regering at få lavet fremover

været med i lovprogrammet allerede nu

den socialdemokratiske ordfører allerede har nævnt at

boliger der er til at betale i går kunne

københavn skulle afregnes med fire

hundrede kroner om måneden det er mere end suen er på og hvis de herværende medlemmer havde ganget deres kvadratmetertal i deres egne boliger

heller ikke blive meget tilbage af vederlaget så

en situation hvor der er behov for at der bygges boliger der er til at betale og også en almen boligsektor

er mere tilgængelig end den vi har for øjeblikket der mangler også arbejde i byggesektoren og det er også sådan at

en bog fra nitten halvfjerds hvori man lagde perspektiverne for boligsektoren frem og hvori man sagde at

benyttes mere end tres år så skal de rives ned igen og fornys

forudsætninger og de visioner man havde dengang

af bidraget rigtig vigtigt

også vigtigt at få ændret balancen mellem ejer og lejeboliger i et samfund

igennem den kapitalistiske krise så alene

jamen nu må vi se når der her til foråret kommer en evaluering af friplejeboligloven på forhånd tror jeg godt at jeg kan sige for enhedslisten

sige at vi vil kunne støtte forslaget muligvis med en opdeling ved afstemningen i almen sektor og friplejeboligsektor

at vi i liberal alliance ikke er positive over for for

skyldes forskellige ting forslaget lægger jo op til at bruge offentlige midler på opførelse af nye almene boliger men skulle vi ikke lige holde fast i hvad almene boliger er det er statsstøttede boliger hvor der ydes statsstøtte til visse boligformer imidlertid skeles der ikke til beboernes ressourcer

den situation at der ydes statsstøtte til ressourcestærke personer det synes vi ganske enkelt

at et velhavende ægtepar kan sælge deres villa og flytte ind i en ny bolig med statsstøtte

der vil naturligvis komme noget aktivitet i byggebranchen og det vil være godt men helt generelt er vi af den overbevisning at pengene ganske enkelt kan bruges bedre ved at sikre at staten holder sig ude af den her type projekter

om selve indholdet i lovforslaget når staten skal stille en lånegaranti skyldes det jo at der er en reel risiko forbundet med investeringen det virker besynderligt at en regering som jo i mange år har råbt op om den

i det lys virker det underligt at man vælger at øge lånegrænsen i realkreditloven fra fire og firs til otte og firs procent når almindelige mennesker kun må låne op til firs

beskytte realkreditinstitutterne mod store tab yderligere virker det besynderligt at den type realkreditlån man har valgt er den mest risikable lånetype nemlig flekslånet hvis tilfældet er

ret mange penge da lejerne jo kun skal betale de to

procent af lånets størrelse det kan faktisk blive en dyr fornøjelse for skatteborgerne vil man sikre at der kommer øget aktivitet i byggebranchen

svaret jo egentlig ret simpelt sæt skatten ned og fjern nogle afgifter der besværliggør arbejdet og aktiviteten i branchen

skal aktiviteten nok komme og vi vil få bygget de boliger der efterspørges også uden direkte eller indirekte støtte fra det offentlige så liberal

er ikke positivt stemt over for

vil

der altså er statsstøttede midler for at skaffe boliger som også kan anvendes af dem der ikke har behov for det og det

seksten og dermed vil kommunerne få mindre udgifter mens staten skal bære en større del af udgifterne samtidig er det forventningen at forslaget vil betyde at et øget byggeri af almene boliger

flere ordrer til byggeriet og således en større efterspørgsel og forhåbentlig flere arbejdspladser og fastholdelse af de arbejdspladser der allerede er

er selvfølgelig positivt men opførelsen af de almene boliger vil også betyde at forslaget samlet set vil medføre offentlige merudgifter og der mangler vi at se en finansieringsplan

det udvalgsarbejde der ligger foran os

har lige kigget på tallene og jeg

i forhold til at vi har en byggebranche som virkelig er nødlidende i øjeblikket

sige at nye boliger bliver bygget efter de sidste nye forskrifter

skriftligt spørgsmål så følger vi op på den del af sagen herre lars dohn

opbakning til nedsættelse

og bad om at få en opdeling

ligger ikke i tegningen til det men jeg

kommer en evaluering af friplejeboligerne senere på året i

ikke bryder sig om almene boliger men man skal bare huske på at der bor over en million mennesker

råd til en fornuftig bolig på ordentlige vilkår hvis ikke der var den almene sektor der findes syv tusind almene boligafdelinger i det her land

utrolig velfungerende man skal huske på at det er ganske få der er på den såkaldte ghettoliste de fungerer hver eneste dag og skaber hjem og bolig for os mennesker som ikke

så måtte vi opfinde den den dækker over tyve procent af vores boliger i danmark

valfarter til danmark for at se hvordan vi har opbygget en almen sektor med selvbestemmelse og demokrati og hvor man

at det var en underlig argumentation men det er jo liberal alliances frie holdninger der her gives udtryk for men det er bestemt

er en del af kommuneaftalen og jeg tager den brede tilslutning der er minus liberal alliance som et udtryk for at der også er bred enighed om den overordnede strategi bag forslaget nemlig det at understøtte den kommunale boligpolitik og det gør vi ved at gøre det billigere for kommunerne at sætte gang i nybyggeriet og dermed også gang i beskæftigelse og vækst jeg ved at blandt andet aalborg kommune har sat rigtig rigtig meget byggeri i gang efter at det her er kommet og jeg har

været opsøgt af flere borgmestre som gerne så det kommunale grundtilskud sat

i stedet for den her stop and go politik vi har

således at man er sikker på at få nok tilsagn

ældreboliger og ungdomsboliger men også almindelige almene boliger

ser frem til et hurtigt udvalgsarbejde så der kan skabes fuldstændig sikkerhed om vilkårene

at ministeren nu om jeg så må sige nærmest indsætter sig selv som hovedansvarlig for

set også udmærket at ministeren påtager sig et langt større ansvar og i virkeligheden det endelige ansvar for både de gode gode og

sig at ministeren i den forbindelse måske gik skridtet videre

virkelig grundlæggende har bevist sit værd som togindkøber eller

i realiteten burde være nogle helt andre som burde stå for

de dele men der er andre dele som vi er langt langt mere skeptiske

over for i det her lovforslag lad mig fremhæve tre punkter

vi noget bekymrede over at ministeren og regeringen tilsyneladende vil give dsb carte blanche til at insource dsb s tog

bliver langt vanskeligere at afhænde dsb s tog hvis man måtte have de politiske ambitioner

der måske kunne samle lidt mere bred opbakning kunne være det forhold at det bliver endnu mere uoverskueligt for offentligheden at finde rundt i pengestrømmene i dsb

det er sandt at sige vanskeligt nok i forvejen samtidig

jonglere mellem de rentable og de mindre rentable dele af dsb uden at andre end dsb vil være i stand

at følge med i hvad i alverden der foregår

er vi bekymrede over at dsb nu skal følge bestemmelserne i selskabsloven det er på det foreliggende grundlag og i

det der indtil nu er beskrevet temmelig uoverskueligt at gennemskue hvorvidt lige præcis det her er et politisk greb for at mindske offentlighedens krav om at få og dsbs pligt til at give tilbundsgående oplysninger om virksomhedens sande tilstand

spørge om det nu skal være muligt med udgangspunkt i det her

koncernbetragtningsbegreb at kunne lægge en eller anden form for røgslør ud over både gynger og karruseller i dsb for det tredje

at kunne låne penge til drift jeg mener grundlæggende er et nærmest historisk skråplan

ikke så meget på den diskussion som både har været der og som formentlig fortsat vil være der om hvorvidt der kan blive tale om konkurrenceforvridning

er at regeringen her sætter sin lid til at dsb når i mål med sine bestræbelser på at spare en

jeg synes at transportministeren er en meget modig mand

sin lid til at dsb klarer skærene

det er reelt at øge dsbs i forvejen atten milliard kroner store gæld og seks hundrede

million kroner i årlige renteomkostninger med det her forslag ser det desværre ud til at regeringen nu er i gang med dels at lukke yderligere ned sådan må jeg læse det for den offentlige indsigt i dsb

ikke brug for mere røgslør og

er faktisk brug for at dansk jernbanedrift på alle leder og kanter åbner sig for omverdenen

der er i særlig grad ikke brug for mere gældsætning der er tværtimod brug for at dsbs gæld afvikles derfor ser vi mere end normalt frem til en god og grundig udvalgsbehandling hvor vi har en lang række spørgsmål som vi

lovforslaget øger sikkerheden for at beslutninger om fremtidige anskaffelser af rullende materiel er saglige og velfunderede og at der er politisk opbakning til

det blandt andet nævnes at det bliver lettere at sikre godkendelse af nye investeringer i dag er reglerne unødigt komplicerede og bureaukratiske ligeledes kan det nævnes at bestemmelserne for dsb s tog

konkret gives der hjemmel til at beslutte at dsb s tog

dsbs ledelse har selv ønsket denne mulighed for om nødvendigt at kunne integrere dsb s tog i den samlede koncern som led i sit arbejde

forenkle og effektivisere dsbs organisatoriske struktur og det er en målsætning vi fra socialdemokratisk side bakker varmt op om endelig får de selvstændige offentlige virksomheder dsb og naviair med lovforslaget her mulighed for en omstrukturering uden beskatning i form af skattefri fusion med helejede datterselskaber hvilket fuldstændig svarer til reglerne for almindelige aktieselskaber kort fortalt

bliver rammer og regler for investeringer i og administrationen af dsb betydelig bedre fra socialdemokratiets side takker vi ministeren for den tekniske gennemgang vi har fået og villigheden til at svare hurtigt og beredvilligt på transportudvalgets mange spørgsmål vi håber på en god og konstruktiv lovgivningsproces omkring dette

her i forbindelse med udvalgsarbejdet inden anden og tredje behandling derfor har dansk folkepartis trafikordfører også stillet tretten

det her lovforslag og vi forventer

vil indgå i udvalgsarbejdet vi er alle enige om at det kun kan blive bedre når det gælder anskaffelse af nyt materiel vi skal ikke

også være en god idé at inddrage erfaringer fra andre togoperatører som jo også sidder inde med en masse viden når der nu skal anskaffes nyt elmateriel mellem københavn og esbjerg de første indkøb af de her eltog vil jo også bestemme fremtidens køb af yderligere eltog når det gælder om at forenkle processen for godkendelse af investeringer er det ganske fornuftigt det gælder også de mere fleksible regler om bestyrelsens sammensætning og udlugning

så er der de udvidelser

statsgarantien som også allerede er blevet omtalt

til at omfatte driften vi går i dansk folkeparti ud fra at

er fordi bankerne har smækket låget i i dag har dsb allerede en gæld på knap atten milliard

dertil hører rentebetaling som nærmer sig seks hundrede million kr og en voksende gæld er vel næppe det der styrker dsb nu er der så sat en effektiviseringsplan i gang som skal

er det vel også bedre at trimme omkostningerne

i sidste ende skal gælden jo tilbagebetales så må vi jo have svar på om den udvidede statsgaranti betyder at

dsbs gæld vokser yderligere eller om det drejer sig om at bankerne for eksempel nu kræver at staten skal til at dække mere af dsbs gæld

lovforslaget vil også ophæve bestemmelser omkring dsb s tog så s togene så at sige kan opsluges af dsb koncernen i dag lever

s togene jo i deres eget lukkede system

også særskilt kontrakt med transportministeriet s tog as er et selskab der giver overskud

men dette gøres vel ikke muligt hvis det infusioneres i dsb til sidst er der de færre regnskabsoplysninger som dsb fremover skal afgive om sine datterselskaber det skyldes vist den nye selskabslov selvfølgelig kan man argumentere for at dsb fremover som koncern ikke behøver

at udarbejde regnskaber for datterselskaberne

for andre koncerner men der er bare den

er det skatteyderne der i sidste ende kommer til at hænge på regningen

kan man altså vælge at sige at det nok fortsat er klogt at få regnskaber for datterselskaberne udarbejdet for dsb således at regnskaberne ikke bare bliver mere og mere lukkede og informationerne færre

er bedre de virker de er billigere i drift de forurener meget mindre og så er det det andre lande har valgt at gøre og danmark har altså i stedet for valgt at gøre noget som et af de eneste lande i hele verden nemlig at købe dieseltog

jo sket alle mulige fejl i indkøbene

at rigsrevisionen har kritiseret

styringen af de her indkøb og det her lovforslag

vi en ny procedure for hvordan vi køber tog i danmark sagen er nemlig den at den nye regering har prioriteret over en milliard kroner til at begynde at sætte køreledninger op

esbjerg så vi kan komme til at køre med eltog mellem esbjerg og københavn i to tusind og femten vi ønsker også at prioritere at få køreledninger op mellem esbjerg og aarhus så vi kan begynde at køre eltog mellem aarhus og københavn sagen er nemlig at man har fået elektrificeret som det hedder halvdelen af danmark men

når vi så skal ud at købe eltog til de her strækninger

den her nye procedure hvor ministeriet skal godkende hvert enkelt køb man skal indhente en ekstern kvalitetsvurdering og på den måde får vi et bedre grundlag for fremtidige nyindkøb

den overhørig

rigtig glad for at vi strammer de her procedurer for indkøb af tog i fremtiden

vi haft en debat i dag om nogle andre delforslag i den

øget mulighed for at optage lån med statsgaranti

opbygget over de sidste ti år hvor venstre havde magten nu sidder de så med den her gæld og dsb skal betale renter

så ud over togdriften det betyder også

at komme ud af krisen som de er havnet i og det er derfor vi

de komme ud af krisen og få betalt deres gæld af

vi ønsker at de skal gældsætte sig mere det er fordi vi ønsker at de skal ud af den gæld de

jeg tror det kommer bag på mange danskere at dsb s tog og dsb er to forskellige selskaber og jeg synes det er

nogle stordriftsfordele i stedet for at man skal have to styrelser siddende så ved jeg godt at partiet venstre har et forslag om at privatisere dsb og det er jo undskyld mig

ude i skoven når vi har at gøre med en virksomhed

og det vil betyde at statskassen skal tage sig af den gæld der er stiftet så derfor ser vi kun én vej ud af dsbs krise og

er at de får tilbagebetalt deres gæld det kræver at de får lov til at lægge

s tog sammen og det kræver også at de får lov til at optage nogle lån med statsgaranti så det kan blive lidt billigere så de kan komme ud af den gæld de har

godkendes af transportministeren

inden man kan indgå den endelige kontrakt der er det jo selvfølgelig vurderingen at ministeren skal sikre den eksterne kvalitetsvurdering af det beslutningsforslag som ligger hos dsb

man jo sige at når vi ser på ic4 historien

er der måske behov for en yderligere kvalitetssikring i hvert fald af de køb man

senere hen har har været en række beslutninger som også kunne

kønnere ikke mindst under den tidligere regering kan man selvfølgelig med al tydelighed understrege at der måske

vil procedurerne for godkendelsen af investeringerne herunder finansieringen blive forenklet således at bestyrelsen i dsb får et selvstændigt ansvar

sikrer man også en mulighed for en udvidet statsgaranti til dsb så det ikke længere kun angår investeringer men dog således at finansudvalget til enhver tid skal skal godkende det foreliggende på den måde sikrer man jo også

ikke bare kontrollen fra ministeren men også den parlamentariske kontrol fra folketingets side så der trods alt bliver hånd i hanke med det det bed jeg mærke i at

venstres ordfører var lidt kritisk over for og der synes jeg da at det er vigtigt at understrege at finansudvalget selvfølgelig bliver inddraget også i den proces ligesom det i øvrigt altid vil

sammensætningen af dsbs bestyrelse som bliver mere fleksibel

udpege alt mellem fem og otte i stedet for et fast antal

være et spørgsmål om at man sikrer de nødvendige kompetencer i dsbs bestyrelse også fremadrettet så vi også sikrer os at vi får et godt drevet statsligt transportselskab

i sidste ende alle sammen er optaget af er jo rent faktisk vi alle sammen

langt om længe sikrer en yderligere kvalitetssikring af de

gjorde dsb klar til salg i småbidder

det bliver også et opgør begyndende

skabe de problemer som dsb

så vi er rigtig godt tilfredse vi anser virkelig lovforslaget som et udtryk for at

bemærkninger til lovforslaget også nogle kritiske

et centralt element at man nu skal have en ekstern vurdering

indkøb af det rullende materiel og det støtter vi det synes vi er rigtig godt sporene fra ic4 skræmmer som også andre har været inde på

været skredet ind meget tidligere men skiftende transportministre før den nuværende sad på hænderne og lod lod dsb skalte og valte ukvalificeret ja måske var der ligefrem en aftale om at de fik lov til at skalte og valte hvad ved

jeg synes jo for eksempel ikke at det atkins præsterede i forbindelse med ic4 var særlig kvalificeret og jeg synes at det var godt at der var

nogle vakse transportordførere som efterfølgende kunne gøre opmærksom på at

bare for at sige at selv et konsulentfirma altså

der allerede kører de pågældende tog jeg har forstået

at indkøbe hyldevarer tog der kører i

for at prøve at køre togene og lade dem snakke med lokoførere hos de pågældende jernbaneselskaber

på det her og endda fra folk med forstand på

således at indstillingen fra ministeren og den eksterne vurdering

transportudvalget til orientering

vi tror faktisk at transportudvalget vil kunne kvalificere beslutningen jeg jeg lagde godt mærke til at ministeren havde nogle bemærkninger på det

fik den tekniske gennemgang af lovforslaget jeg tror at formuleringen var og man må rette mig hvis jeg tager fejl

ville være en idiot af en minister der ikke ville tage transportudvalget med på råd

den sidste idiot er altså ikke født endnu og der kommer trods alt andre ministre

til venstre og man er ikke ansvarlig for noget som helst jeg henviser igen til atkins og ic4

tilsiger at man er nødt til at

til driften trods alt går til refinansiering af nogle af lånene derved bidrager man jo alt andet lige til en bedre økonomi i dsb

kan ikke forstå at der er nogen der kan have så meget imod

dsb at hjælpe med på vejen når nu dsb

er ude i en effektiviseringsrunde på en milliard kroner

rapporten var jo bestilt af den tidligere regering og minister og der

vi mener at det fortsat er nødvendigt at garantistillelsen er i overensstemmelse med statsstøttereglerne det

bliver gjort opmærksom på men vi vil godt lige sige at en nidkær og liberalistisk indstillet eu kommission og det er den jo

flere steder i almindelige bemærkninger og i bemærkningerne til de enkelte dele står

som en besværgelse at alt skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne ja da men er der foretaget forhåndssonderinger hos eu kommissionen

vil jeg gerne bede ministeren at komme ind på jeg har slet ikke nået at omtale dsb s tog as det vil jeg så gøre i den fortsatte proces omkring

der er en række elementer i det her lovforslag som er tiltrængte og som derfor umiddelbart

flere der har været inde på og derfor er der

derimod er spørgsmålet om den

kan reddes med de her værktøjer

pegede på den voldsomme gældsætning og

de senere år indikerer jo ikke at man står i den situation at det skulle

virkeligheden er jo den at man sagtens kunne

virkeligheden er jo den at der er udliciteringer som kører fremragende går man ind i tallene som dsb selv offentliggør

ligger utrolig lavt i dsb det er

som man undrer sig over

kan komme dertil hvordan kan man nøjes med at bruge en time og fem og fyrre minutter til fremførsel

spørgsmålet er om dsb overhovedet er gearet til selv at hjælpe til med at løse det her

på at en udlicitering rent faktisk har ført til en særdeles effektiv togdrift

kunderne og

man kan knap se lyset for enden af tunnelen med det dsb vi har kendt i en årrække

som ligesom cementerer inddrager s togs divisionen i dsb og dermed vanskeliggør andre løsninger end

der ligger i det her lovforslag så jeg vil bede om at vi i udvalgsarbejdet får kastet mere lys

jeg håber sådan set at ministeren vil være positiv over for at vurdere alle de muligheder

kan risikere at ministeren en dag bliver nødt til at komme til folketinget med et stort problem

uanset at man kan beskylde tidligere regeringer for alle mulige ting

det har været dsb der har været operatør og har leveret de resultater eller mangel på samme

der er grund til at nære den betænkelighed inden vi bare lige siger go til det her lovforslag umiddelbart er der elementer vi kan støtte og så er der en betydelig portion

snak om at personalet kun kører tog en

virkelig er opfattelsen hos liberal alliance at det er

personalet der er skyld i alle dsbs problemer i dag i samme hug

mellem dsb og hvad hedder det dansk jernbaneforbund er truffet aftaler

så dybt i det med med en gæld der er så voldsom stor

ved at slå det sammen i en større pulje

jeg bare sige at der er rig erfaring for at så kan ulykkerne også blive større

og at ministeren vil påtage sig et ekstra ansvar og en ekstra kontrol med køb af rullende materiel når vi nu kigger tilbage på ic4

benytte lejligheden til at sige at det konservative folkeparti var et af de meget få partier der stemte imod

får købt eltog så strækningen esbjerg kolding aarhus bliver elektrificeret det er vi meget optaget af

tog kan indsluses i firmaet dsb

jeg forventer også at man vil have et særskilt regnskab for det

koncernen dsb skal selvfølgelig følge selskabsloven så jeg ser ikke nogen problemer

tage lån med statsgaranti eller bede om det det kan jo give god mening hvis der samtidig foretages

besparelser sådan at vi samlet set får nedbragt gælden i dsb og kan få finansieret lånene billigere så vi vil ikke sætte os imod det

får eksterne øjne til at se på indkøb af det rullende materiel eksterne erfaringer råd og anbefalinger

vi gerne imod omvendt vil det virke noget underligt hvis det skulle være alle mulige andre end dsb selv

skulle tage ansvaret for hvilket materiel der skal købes og anvendes eftersom det

dsb der har ansvaret og foretager den daglige drift og håndtering af dsb og alt materiel så selvfølgelig skal de være med inde over

flest mulige parter med til at træffe den rigtige beslutning

og i afventning af svar på ting der er udestående

indkøb af nyt materiel og det var måske specielt

der er en række forudsætninger som er vigtige

set i lyset af det vi har

får det gennemprøvet under danske forhold og her vil jeg hyllested skal vi selvfølgelig bede om

vurdering også fra andre som har forstand på det det kan være konsulentfirmaer det kan være andre men vi nøjes

der arbejder med det her i hverdagen det er lokoførere det er teknikere det er andre

nyt materiel synes passagererne også at det er fornuftigt så det tror

geertsen der sagde at jeg var modig jah det

hvordan får man egentlig bedst åbenhed om

man vel ved at det i højere grad kommer til

præcist nok i forhold til at også fagudvalget skal ind over det så lad os finde ud af hvordan vi

det helt naturligt at det også

af så var spørgsmålet specielt fra herre martin geertsen

det er således min agt at sikre at dsbs årsrapporter fremover indeholder et delregnskab for s togs aktiviteterne samtidig skal en integration af dsb s tog tjene til at muliggøre en forenkling og en effektivisering som virksomhedens nye ledelse rent faktisk er i færd med

det andet

inde på de fleste med positive ord

var muligheden for statsgarantimodellen og lad mig bare

det her i bund og grund

at sikre at dsb i den vanskelige situation de er i i øjeblikket også kan operere med at få lånt nogle penge på

vil det blive til relativt dyre penge og derfor synes er god fornuft i i at få

så til at sige at venstres tale i

jo også kommet med et forslag til finanslov og jeg læste

at venstre vil have privatiseret

så også den lidt mere ideologiske diskussion vi tager her i dag

mig bare lige starte med at sige at når det gælder privatisering hvad

som vi i øvrigt kender det der er meget meget meget få private togselskaber og togoperatører i europa

ganske få i i england og så er

ikke nogen store en privatisering ville betyde at det var et andet statsejet selskab

det jeg godt vil kalde forsømmeligheder igennem de seneste år

derfor synes jeg der er rigtig god grund til at give god opbakning

allerede har sat sig ned og gennemført ret meget af den plan som de har fremlagt for at forbedre dsbs økonomi

med til at understøtte det meget stærke og gode arbejde som ledelse bestyrelse og medarbejdere sammen

jeg synes vi med lovforslaget her giver nogle yderligere instrumenter til det

meget handlede om at nu skulle tingene skjules og nu skulle der skjult driftsstøtte til og den slags ting

meget åbne og det kvitterede herre

fordækt under

at give dsb nogle reelle muligheder for at kunne

er i stand til at kaste endnu mere røgslør ud over sine interne

dsb årligt betaler i renteudgifter det er jo faktisk

af en skatteyderfinansiering på tre

forholdsvis stor procentdel man bruger

er at man ud over refinansiering så også optage lån til fornyede aktiviteter som

en renteudgift på seks hundrede million kroner fortæller jo med al ønskelig tydelighed at der er brug for også at gøre noget på det økonomiske område her

muligheden for statsgaranterede lån og dermed mulighed for at få refinansieret noget så det tal kan bringes

at private operatører uanset om de

finansiere dsbs fremtidige drift ved garantistillelse eller om man vil tage mere strukturelt fat herunder konkurrenceudsætte plus også

at nedbringe den voldsomme klods om benet på dsbs konkurrencedygtighed

på den alt for store gæld der er

store driftsomkostninger der er der er faktisk allerede nået imponerende resultater og jeg tror på at man kommer i mål

er med til at holde hånden under det så er det da rigtigt at der er en forskel på herre martin geertsen og

set et ønske en ambition om at dsb

en fornuftig måde det fortjener de jeg har ikke nogen stor ambition om at

bahn eller andre statsselskaber der skal gøre det jeg vil gerne give mit bidrag til at dsb igen

dsb s tog

koncernregnskab hvad der var økonomien omkring dsb

vi vil gerne have garanti for at vi rent faktisk har mulighed for stadig væk at spørge ind til det

stilles

være med til det at s togene på en eller

sammen med med metro og busser og så videre vi forestiller os ikke at man

have en meget opsplittet organisation tværtimod vi

s togene men de kommer jo til at slippe s togene på

organisering i det hele taget

er noget i vejen for at det kan forekomme det er vel ikke sådan at man giver dsb udvidede muligheder for at modsætte sig om om jeg så må sige

er helt nede på en time og fem og fyrre minutter til fremføring af tog for lokoførere

hvis det fortsætter hvordan kan man så tro på

af målsætningen jeg lyttede også meget interesseret til den ordveksling der var imellem herre henning hyllested og her mikkelsen

ledelsesproblem altså dsb lokoførere har også en syv og tredive timers arbejdsuge

og jeg tror ikke de modsætter sig

er enig i at vi har oplevet en redegørelse fra dsbs side og det har vi alle sammen sat

jo ikke gjort dårligere end de er

er stadigvæk atten milliard kr det er meget voldsomt og jeg

det skal ske jeg synes faktisk allerede og det er

at der er sket relativt store fremskridt jeg tror faktisk hvis jeg skal

der skal man som politiker

har mere forstand på det men målsætningen om en effektivisering står jo lysende klar

skulle have været med toget mod syd alle vogne blev omdirigeret til esbjerg ingen forstår noget som helst

et samarbejde med politiet som skal afklare den

som man nok ikke kan springe over og som som er

mere generelt vil jeg gerne sige

hvis man er informeret om hvorfor hvordan og hvornår man kan forvente igen at komme videre

at informere er vigtig

den store togmesse i berlin

lang tid siden og lige præcis det der med at informere

ret mange virksomheder kunne præsentere spændende eksempler på nyskabelser